mikkel dencker thomas danielsen maria reumert gjerding villum christensen christian poll andreas steenberg pia olsen dyhr

stedfortræderen

fra udvalget til valgs prøvelse har jeg modtaget indstilling om at første stedfortræder for socialdemokratiet i nordsjællands storkreds malou lunderød godkendes som midlertidigt medlem af folketinget fra og med den første februar to tusind og seksten i anledningen af nick hækkerups orlov

ikke er tilfældet går vi til afstemning

christian juhl carsten bach torsten gejl

martin lidegaard karsten hønge rasmus jarlov aaja

er vedtaget herefter forslag til vedtagelse nummer v sytten af søren espersen bortfaldet hermed er forespørgslen

til trods for politiske uenigheder samles i en for landet så afgørende og alvorlig stund som vi vitterlig står i der er tale om en regulær folkevandring og hvad vi gør i disse måneder i disse år vil definere os som nation mange år frem i tiden

der er brug for mere grænsekontrol og der er også brug for yderligere stramninger i asyl og udlændingepolitikken

side fortsætte vores arbejde med at begrænse tilstrømningen det er efter vores opfattelse afgørende at vi får begrænset den ikkevestlige indvandring herunder også indvandringen fra muslimske lande og det er afgørende at vi fortsat arbejder hen imod at udlændinge med asylstatus kun skal være midlertidigt i danmark

for størstedelen af er kommet og størstedelen der kommer vil desværre aldrig blive integreret af den simple årsag at vi er alt for forskellige dybest set handler det om hvilken slags land vi vil give videre til dem der kommer efter os det handler om at sikre de værdier som vi bredt i samfundet sætter pris på bliver bevaret så også vore efterkommere kan nyde godt af det som er opbygget igennem mange generationer vi skal hjælpe mennesker på flugt

det mener jeg ikke kan forsvares

så de allermest udsatte flygtninge selvfølgelig får den hjælp de har brug for men ikke med en opholdstilladelse i danmark asylpolitikken som vi kender den har spillet fallit og dette lovforslag er efter vores opfattelse et skridt i den rigtige retning jeg håber at andre partier i folketinget vil være med på at arbejde videre med at gennemføre yderligere tiltag som tjener det formål at begrænse tilstrømningen til danmark herunder især

betydning for vores muligheder i det danske velfærdssamfund generelt så sent som i sidste uge havde vi her i salen en debat om hvordan vi kan hjælpe kommunerne med at løse den udfordring som de står med som følge af den her helt ekstraordinære situation dagligt hører vi om at borgmestre landet over har udfordringer med at følge med den massive tilstrømning som bølger ind over europa og ind over danmark

så vi sikrer at danmark ikke er unødig attraktivt sammenlignet med andre lande

at vi ikke tager så mange asylansøgere at vi ikke kan følge med på den ene side af venstre der nogle der ønsker at åbne porten på vid gab og gå i svenskernes fodspor fodspor mens nogle til den anden side ønsker at lukke danmark hermetisk i for alle udlændinge

ønsker vi at finde en balance mellem de her to yderpunkter vi skal tage vores del af ansvaret og det gør vi men vi skal ikke tage flere

vi tager imod og hvis integrationen ikke lykkes

kommer regningen senere vi skal lære af de fejl som skiftende regeringer og skiftende folketingsflertal har begået gennem mange år der har været meget debat om det her lovforslag en meget heftig debat

en debat som jeg også selv har blandet mig i undervejs og det

mig der går på talerstolen nu jeg kan ikke

nogle partier har haft den for mig helt uforståelige og i bedste fald snævertsynede og kortsigtede interesse i at italesætte det her forslag på en måde som ikke er rimelig og som er meget langt fra virkeligheden det har været med til at forplumre debatten og det har været med til at skade danmarks omdømme i udlandet det her forslag strammer og det er nødvendigt for at sikre at kommuner og integration kan følge med jeg hører en masse kritik fra mange sider jeg hører bare ikke rigtig nogen løsningsforslag fra nogen af de sider så når enhedslisten alternativet de radikale og sf vil åbne sluserne hvad er så løsningen hvad er svaret til kommunerne hvad er svaret på

skal pengene komme fra det er ikke tilstrækkeligt bare at komme med bastante udmeldinger for at virke

og man er nødt til at finde en balance den balance synes jeg vi har fundet i venstre den balance synes jeg regeringen har fundet så lad os debattere vores uenigheder men lad os lade være med at give fantasien og urimelige associationer

til lovforslaget selv skriver at der er en såkaldt procesrisiko

for krænkelser af menneskerettighederne for det første kan ordføreren forstå hvordan udenrigsministeren fra venstre kan garantere for at det her lovforslag er i overensstemmelse

udenrigsministeren på det mener han det er det mener regeringen det er

ja der er en procesrisiko

ved alting det er derfor vi har advokater der er en procesrisiko og jeg skal gerne erkende

og det er bevidst fordi vi mener at det altså er nødvendigt at tage håndfaste tiltag i brug men det er regeringens opfattelse og den er jeg fuldstændig enig i at det her er inden for skiven i forhold til konventioner og i forhold til menneskerettigheder det er også udenrigsministerens vurdering og

åbnet dørene så længe andre lande der

så strammerpolitikken virker

de stramninger jo hinanden så mit spørgsmål er grundlæggende

løsning på det her er der en svensk løsning er der en tysk løsning eller er der kun den løsning at man samlet i europa internationalt finder svar på det her

kan vi bare løse sådan og sådan der er ikke nogen nemme løsninger

en finger i hullerne men vi har behov for at

sikre at tilstrømningen bliver bremset det er rigtigt som herre pelle dragsted også antyder at der

regeringen siger meget åbent og meget klart

man har fundet de løsninger indtil verden er blevet enige er er det altså regeringens opgave og

det gør man altså også ved at sikre at antallet der kommer hertil

er en flugt til muligheden for et bedre liv

taler meget om den her fordelingsnøgle hvad forestiller man sig så i forhold til de mennesker

ikke bryder sig om at være det kan være at der er nogle der synes at det er træls at bo i sverige

ikke vil lade

hos en onkel eller et andet familiemedlem

derfor stemte imod ændringsforslaget

familie når det er muligt og det samtidig vil være billigere for staten jeg synes ordføreren bruger mange argumenter der skal give mening for staten og økonomien men her

om unge mennesker og det var derfor vi i sidste uge stemte nej til det ændringsforslag som

kan se at fru sofie carsten nielsen smiler lidt over det men jeg mener faktisk

og venstres holdning og fru sofie carsten nielsen

er blevet kaldt smykkeloven og andre ting selv om det gentagne gange er blevet understreget herunder af mig selv at det her ikke handler

nej det vil vi ikke smykker har

deres natur affektionsværdi og effekter med affektionsværdi er undtaget her så nej man vil ikke inddrage menneskers smykker den del af det synes jeg er blevet italesat på en måde som er urimelig hvilket er et meget meget mildt udtryk at bruge men nu er

selv om de er på flugt og vi stiller altså en række faciliteter til rådighed for de mennesker det vi så

klare linje i forhold til er danmark egentlig går ud og gør som regeringen siger den står for efterlyser jeg når ordføreren på cnn udtaler at vi aldrig kunne finde på at tage smykker det er helt uhørt

og 2 det der bliver sagt om de øvrige partier i folketinget der sætter spørgsmålstegn ved om

er landsskadelig virksomhed vi er ude at bedrive når vi siger er nogle kritisable punkter i den her tale så jeg vil gerne høre er det ikke ærgerligt

det er uhørt så er det fordi der i spørgsmålet som herre rené gade behændigt undlader at nævne kommer en direkte reference til holocaust det er uhørt det er en fuldstændig utilstedelig

vi vil ikke tage smykker fra folk for smykker har i deres natur affektionsværdi så kan vi komme med en lang formentlig kedelig og meget meget teoretisk situation hvor vi kan opregne groteske eksempler hvor loven alligevel åbner mulighed for det ja hvis det er et smykke som er en handelsvare ikke

det er en grotesk diskussion

på flugt dem der flygter fra død ødelæggelse og forfølgelse har behov for vores hjælp på den anden side skal vi også kunne følge med antallet der kommer til danmark betyder noget hvis det ikke begrænses hvis det fortsætter med at stige som det

alvorlige konsekvenser det kan få konsekvenser

dem vi skal integrere hvorvidt integrationsopgaven i danmark kan lykkes

hvor mange der kommer lige nu kommer der for mange mere end tyvetusind fik asyl sidste år og i år forventes tallet at blive langt højere ude i kommunerne lyder den klare melding vi kan ikke følge med vi har ikke boliger vi har ikke hænder nok til at tage os af den her opgave derfor støtter socialdemokraterne

det er nødvendigt at stramme op det er ikke noget nemt valg

ikke nogen nem beslutning for det er hårde opstramninger

til dem der siger vi begår en fejl til dem der siger at vi går for langt er mit spørgsmål hvad er jeres alternativ jeg har endnu ikke hørt noget plausibelt svar fra de partier der er imod den her lovgivning på hvordan de så

langsigtede visioner om fred på jorden og et velfungerende internationalt system der fordeler flygtninge er smukke tanker men det hjælper ikke de kommuner som i dag og i morgen og i næste uge kæmper for at løse de kæmpe udfordringer de står med nu og det hjælper ikke de flygtninge som faktisk allerede er i danmark fordi antallet betyder at integrationen ikke kommer til at fungere for langt de fleste dette lovforslag løser ikke alle problemer og vi socialdemokrater ønsker også betydelig mere hjælp i nærområderne vi ønsker

skal sikre de ydre grænser bedre

det hele taget mange flere internationale løsninger og er dybt kritiske over for regeringen i forhold til at de ikke gør nok i den retning men her og nu skal vi træffe en nødvendig beslutning for danmark og her tager vi

vi skal hjælpe mennesker der er på flugt fra krig og undertrykkelse

at de ændringer af familiesammenføringsreglerne som bliver gennemført med det her

på antallet af mennesker der søger asyl i danmark som opvejer de menneskelige lidelser

det det handler om hvis man har sine børn i en krigszone

børnene og dem der er her mener ordføreren at den balance er rigtig her

og vi gør det fordi vi faktisk tror det virker

leve med det ja det er fordi alternativet er at vi fortsætter med at være blandt de mest attraktive

med den mest lempelige lovgivning og så ender vi som sverige er det noget godt alternativ næh i sverige er det jo sådan i dag at hvis ikke du har id med

en humanistisk supermagt nu de facto har sat asylretten ud af kraft så alternativet er så slemt og

det fordi alternativet er værre for integrationen

strammer op hvis vi ikke gør noget ved antallet så ender vi i værste fald i en situation som sverige en situation hvor man de facto har sat asylretten ud af kraft det er virkeligheden det er virkelig ikke humanistisk det giver sig selv

for at integrere de mennesker langt flere mennesker

siger at antallet betyder noget i anerkender at antallet betyder noget men jeg har ikke hørt et eneste kortsigtet løsningsforslag på de problemer vi har lige nu fra sf

vi tror ikke på kortsigtede løsninger så derfor kan man kun forfølge de langsigtede

at alle og enhver ved at uanset hvad vi gør i danmark

det jo ikke det der afgør om der kommer flygtninge fra syrien det er heller ikke sådan at der ikke vil komme nogen i morgen men selvfølgelig kan man lave opstramninger som får indflydelse på antallet der kommer til danmark

bliver ved med at se en stigning og at vi så ender som som sverige

et ændringsforslag som vi havde støtte til fra andre af de partier der er med i den her samlede aftale

har hævet de forskellige krav som vi har hævet herunder

sagt er det klart at vi synes at

på muligheden for at for eksempel erhvervsuddannelser kunne tælle med som en form for

beskæftigelse eftersom man jo da også er ude

er vi lige tilfredse med alle krav synes vi alle krav er lige gode nej for eksempel har jeg lige

vi gerne set var anderledes men forskellen på

mit parti er jo at vi sidder med ved bordet så vi får faktisk noget igennem for eksempel fik vi ændret

hvor meget man skulle tjene i gennemsnit

det er den perfekte løsning vi er endt på her nej det synes vi

partier her fra talerstolen i dag at forskellen på

og i kan så sidde og brokke

er for os et eksempel på hvordan misforstået godhed faktisk kan føre til en situation som er virkelig virkelig skidt for de flygtninge som nu i dag bliver afvist ved sveriges grænser fordi de måske ikke

herre henrik sass larsen også fra socialdemokraterne siger jeg vil ikke ofre velfærdsstaten i humanismens navn

på internationale løsninger ikke tror

den værdi man selv er rundet af nemlig internationalismen det synes jeg da i høj grad det her

hult at man skal kritiseres for at at man ikke

øjne måtte være sådan en god venstreorienteret holdning

vi her ikke lige ser de internationale løsninger som dem der ligger lige for det er tværtimod realisme uanset

parti har næppe har den store effekt i forhold til om de ting så rent

sker eller ej kommer det næppe til at ske inden for kort tid men det der kommer til at ske

det er allerede sket er at kommunerne derude

under pres at integrationsindsatsen derude

under pres og at vi risikerer at ende som et land som sverige hvor man de facto har sat asylretten ud af kraft og afviser alle de mennesker der ikke har id med det er det der sker

den europæiske storkapitals internationale det er måske derfor at vi er uenige om det men man

til at søge internationale løsninger om det sker på europæisk plan i eu regi eller det

fn tog i sin tid et stort ansvar i forbindelse med de vietnamesiske bådflygtninge og var i høj grad

få fordelt dem

som er de holdbare løsninger herre dan jørgensen og ikke den der nationalisme

jeg i hvert fald sige med et hundrede procents sikkerhed at den model

kort sigt men vi har problemer også på kort sigt der kommer så mange mennesker til danmark nu

ikke finder ud af at få det antal bragt ned går det både ud over de mennesker der kommer for de kan ikke integreret på en ordentlig måde

ud over vores velfærdssamfund som jeg egentlig også troede at enhedslisten havde en interesse i

al

trist og sørgeligt at den måde regeringen og højrefløjen og sågar socialdemokraterne vælger at reagere på en

er ved at sende signaler ud i verden om at i danmark er flygtninge ikke velkomne

et europæisk strammerkapløb og ved at gennemføre stramninger af dansk lovgivning som vil få direkte negativ betydning for integrationen her i landet jeg vil gerne starte med det der med signalerne for jeg kan forstå at udenrigsministeren er sur på de politikere der har talt kritisk om det her meget omdiskuterede smykkeforslag

jeg kan godt forstå at regeringen synes det er pinligt

men det er jo altså ikke oppositionen som verdenssamfundet er forundret over det er regeringens politik

med for eksempel at indrykke

at i danmark er flygtninge ikke velkomne

har taget fejl det kan være at det kun var i de krigshærgede lande i de kriseplagede zoner at det budskab skulle opdages

leveres til at

når regeringen for eksempel foreslår det her med smykker

kommer til udtryk i det faktum at regeringen ikke har været i stand til at levere en eneste beregning på

er fordi man godt ved at man ikke får nogen penge ind på

ikke sådan at asylsystemet nu skal finansieres gennem konfiskerede

upersonlige smykker som så er det man har besluttet sig for

som sagt det er symbolpolitik som handler om at skræmme folk væk jeg kan så forstå

element i loven er noget af det som socialdemokraterne virkelig har engageret sig i og når den socialdemokratiske ordfører skal forklare og forsvare hvorfor socialdemokraterne har valgt at stemme for det her og hvorfor man

det var så vigtige at sidde med ved bordet

sådan at grænsen nu er titusind

jeg forstår simpelt hen ikke den prioritering jeg synes da det

socialdemokraterne altså

til at man kan stemme for hvad som helst men jeg forstår ikke det sted at

for flygtninge som får midlertidig beskyttelse

ægtefælle og børn i sikkerhed tre år

de familier som splittes ad på grund af krig

bidrage til at adskillelsen fortsætter det

som krig skaber

kan overleve turen over middelhavet og komme til europa og aflevere en asylansøgning

blandt andet fordi en rask

er betydelig større

risiko for at blive udsat for seksuelle

som betyder at

kan få kone og børn i sikkerhed efterfølgende

udskyder i tre år jeg må sige

parlamentet i går og sige nej nej det er der ingen grund til

at være bekymret over vissevasse bevar os det her overholder selvfølgelig konventionerne men regeringen skriver jo direkte i bemærkningerne til lovforslaget at man

hvis den her sag kommer for den europæiske menneskerettighedsdomstol

i kampen for menneskerettighedernes overholdelse og jo ikke bare som

kvoteflygtninge danmark tager som bekendt omkring fem hundrede kvoteflygtninge om året

et forsøg på at komme de uretfærdigheder til livs fordi man faktisk

fordeling i de lande som har tilsluttet sig

økonomi til at betale en menneskesmugler til europa dem hvis

i gummibåden over middelhavet

som om ens overlevelseschancer

kriterie som gør sig gældende når vi vælger flygtninge rundtomkring i verden nemlig

hvem bidrager mest til den danske bundlinje

vil fremhæve er adgangen til såkaldt tidsubegrænset opholdstilladelse

med det her lovforslag og med den her lov vil det være sådan at mennesker som gerne

det der tæller er arbejde

altså den socialdemokratisk ledede regering ændrede reglerne blandt andet sammen med os i enhedslisten og sagde at selvfølgelig skal uddannelse da tælle

have permanent ophold selvfølgelig skal vi da sige i skal

er et herinde der kan melde sig som kunne finde på at sige at det var bedre for integrationen at et ungt menneske tog ufaglært arbejde droppede uddannelse og sagde

ændre loven ja det var godt sagt

fremhæve er børnefamiliers mulighed for at flytte ud af centrene tilbage i valgkampen i to tusind og syv lovede herre anders fogh rasmussen

herre anders fogh rasmussen gjorde faktisk noget ved det man ændrede reglerne

den forbedring ruller man nu tilbage jeg synes det er trist

antallet af mennesker som er på flugt jeg tror jo ikke på

er en dansk løsning jeg tror heller ikke der er en svensk løsning eller en tysk løsning eller en græsk løsning eller en jordansk løsning jeg tror kun der er fælles løsninger det er i europa igennem en fordelingsnøgle det er

en fordeling der altså med en markant satsning på udbygning af kvoteflygtningesystemet sådan som vi så det med en tidligere venstrestatsminister i spidsen i

halvfjerdserne og starten af nitten firserne da hundredtusinder af vietnamesiske

en opgave som er fuldstændig afgørende nemlig stabilisering af nærområderne jeg synes det er så ærgerligt at ordføreren har været med til at stemme for voldsomme nedskæringer på fns udviklingsprogrammer i nærområderne

helt andet diskussion som handler om integration i danmark

jeg slet ikke turde gætte på hvor lang tid det tager

det nok et længere perspektiv år måske årtier om nogen

hvis vi ikke får de løsninger enhedslisten helst vil have andre lande laver sammen med os altså hvis der slet ikke findes et nationalt svar

og så udligner de her stramninger hinanden

anden del som hedder hvad kan vi leve med jeg kan ikke politisk forsvare at man siger til børn desværre tre år før du kan set din far igen det synes jeg ikke er en ordentlig måde at agere på i en flygtningekrise det element hører selvfølgelig også med

er det absolut mest realistiske nemlig

vi forsøger at gå forrest i strammerkapløbet ikke fører nogen steder hen stramningerne kommer til at ophæve hinanden fordi vi bare smitter alle de andre og

det her gør integrationsopgaven i danmark sværere jeg tror at det bliver sværere at integrere de mennesker der kommer til at sidde ude i kommunerne

de flygtninge der kommer til så jeg tror på at de enkelte lande frivilligt

skal tilslutte sig ligesom vi ser det med fns kvoteflygtningesystem i dag til gengæld synes jeg det ville være rigtig rigtig fornuftigt

samtidig bidrager svenskerne

vores svenske kollegaer har sagt kan vi ikke fryse det her

at sige kan vi kompensere de lande

jeg tror faktisk at det eneste realistiske svar herre dan jørgensen på den internationale flygtningekrise verden står i er at vi samarbejder og jeg må sige at jeg bliver meget bekymret når lande som danmark og statsministeren i danmark

og forringe flygtningekonventionen tænk hvis jordan eller libanon

mange tusinde kroner for at blive transporteret op igennem et sikkert europa for at nå til den danske grænse det er den ene type flygtninge vi har den anden type flygtninge

i nærområderne og som ikke kommer videre fordi de ikke har midlerne til at betale en menneskesmugler for at komme til danmark kan ordføreren i sådan et

hvorfor vi skal bruge så mange midler på at hjælpe de bedst stillede

gerne svare to ting for det første hvorfor søren er det at vi forringer alle de muligheder der er for at kompensere for de helt åbenlyse uretfærdigheder som asylsystemet ganske rigtigt indeholder for eksempel muligheden for familiesammenføring muligheden for familiesammenføring er et forsøg på at kompensere for lige præcis de uretfærdigheder

hvordan kan man på den ene side tale som

her gør og på den anden side

af markante nedskæringer

at bruge alle pengene i nærområderne så simpel er verden ikke dels fordi nærområderne er ved at knække sammen under antallet af flygtninge dels fordi der

altså mig bekendt kan man ikke lande med fly i syrien og sende

i armene på islamisk stat jeg går heller ikke ud fra

imod

den ene er at lægge massivt pres på at arbejde for internationale løsninger

at arbejde for at integrationen i danmark faktisk kommer til at fungere

det tror jeg gør en afgørende forskel men når man for eksempel placerer flygtninge i danmark på så lav en ydelse at det bliver rigtig svært at få betalt husleje

integrationen til at fungere så bliver det endnu sværere

danske samfund jeg tror ikke vi giver mennesker adgang til det danske samfund ved at isolere dem i fattigdom det bliver konsekvensen af den lovgivning som indføres netop nu jeg tror det er rigtig dumt hvis man vil god integration at adskille familier for så tror jeg

sikkerhed er min kone i sikkerhed er min mand i sikkerhed

arbejde aktivt for en massiv indsats i de nærområder som der tales utrolig meget om

vi at flygtninge flygter videre fra lejre i for eksempel jordan og libanon

til mad til medicin til tæpper til vand til alt det

skal til for at kunne opretholde livet folk flygter videre hvis man ønsker at begrænse antallet af flygtninge i danmark så skal man arbejde for at

alliance er vi meget optaget af hvordan man kan gøre noget i forhold til syrien men det er selvfølgelig svært at træffe en beslutning i dette parlament

hundrede og ni og halvfjerds højt begavede mennesker

vi venter på usa vi venter på storbritannien vi venter på frankrig ja måske venter vi sågar på rusland selv om vi ikke bryder os om tanken vi venter på at større lande tager ansvar for at gøre noget for at stoppe borgerkrigen i syrien indtil da er det vores ønske at man hjælper massivt mere i nærområderne

der sulter der er folk i nabolandene i flygtningelejre der ikke får store nok madrationer

men kun lidt bedre det er ikke det der

fra formanden på halvt engelsk men jeg tror at breaking news efterhånden er

dele af folketinget at selv hvis borgerkrigen i syrien stoppede i eftermiddag så ville der stadig være en europæisk migrationskrise der ville stadig være et stort pres fra mennesker der ønsker at bo i europa

nogle kommer af helt legitime flygtningemæssige grunde

hvor de kan få en bedre levestandard hvor de kan få bedre fremtidsmuligheder for deres børn

så mange menneskers ønske om

komme til danmark uden på forhånd at have sikret sig et arbejde

for at få opholdstilladelse hvis det man ønsker er at forbedre sin livssituation

antallet betyder noget

igen og igen fra parti efter parti fra politiker efter politiker men hvordan får vi overhovedet set på det med antallet hvis

i liberal alliance har vi arbejdet med tanken om at man i et par år ikke skulle kunne søge asyl i selve danmark men i stedet for skulle danmark på forhånd kunne bestemme hvor mange kvoteflygtninge vi tager om året vi har foreslået fire tusind så

uddannelse arbejde deltagelse

traditionen tro er blevet hældt ned ad brættet af stort set samtlige partier i folketinget det skete også for

år siden da vi foreslog at man skulle hjælpe folk i lejre i nærområderne i stedet for i lejre i danmark dengang fik vi at vide

kunne lade sig gøre i dag udtales præcis det samme af socialdemokraternes gruppeformand

larsen dengang fik vi at vide af den konservative partiformand herre søren pape poulsen at det ville de søreme ikke være med til nu har jeg set selv samme herre søren pape poulsen sige

jo set nu i flere medier at thomas gammeltoft hansen har været ude at sige

mere allerede inden for konventionerne vi har endda set eva smith sige at man

jeg havde aldrig troet jeg skulle

vi synes det er vigtigt

sit humanitære ansvar og vi synes det er vigtigt at man påtager sig ansvaret for det samfundsfællesskab

at der ikke bliver så

de ikke kan løses som fru mette bock sagde lige før i et spørgsmål til fru johanne schmidt nielsen

femogtyvetusind asylansøgere om året i år året efter året efter året efter og året efter

der er kommet de internationale løsninger som vi jo alle sammen mener er det langsigtede svar

er det langsigtede svar

vi har sågar skrevet at vi er parate til både at se på økonomien i det og måske som

om det kræver at der skal gives kompetence og suverænitet til den europæiske union hvis det er nødvendigt for at løse

og europæiske løsninger

det er om de løsninger kommer hurtigt nok

de europæiske løsninger kommer

det konkrete lovforslag er jo i virkeligheden et eksempel på at

man kunne håbe og jeg anerkender at både dette

indeholder elementer der har tåbelighedens karakter

det var ikke et ønske fra liberal alliance at man skulle kunne tage smykker fra folk det sagde vi før forhandlingerne

under behandlingen her i folketingssalen

men det var ikke smart at tage det med

at se sig selv i øjnene

af forslagene fordi de har så grotesk

vi kan gøre for at regulere på antallet hvis ikke vi

diskutere om vi selv bestemmer hvem vi tager

derfor stemmer liberal alliance for dette forslag

med regeringen og andre hvis der er ønske om at tage yderligere initiativer for det tror jeg desværre bliver konsekvensen hvis folketingets flertal fortsat

hjælpe mere i nærområderne og tage færre i

når man sparer sammen om jeg så må sige til en permanent opholdstilladelse hvad er liberal alliances holdning til den ændring jeg spørger fordi socialdemokraterne sagde at det var de faktisk imod men at de

spænde ben for unges uddannelsesmuligheder så er der jo faktisk

opholdsgrundlag og jeg mener det er vigtigt at vi gør noget i forhold til integrationsdelen

blandt andet ved at tilbyde folk uddannelse

at finansministeren allerede har sagt at det her med indslusningsløn synes han ikke skal være en del af trepartsforhandlingerne

det danske arbejdsmarked fordi netop uddannelse som ordfører tager op og job som jeg nu tager

hvis vi skal have integration men vi kommer ikke til at

skal stemme om det om lidt så vi står ved den aftale der nu er indgået eller ikke er indgået hvad det nu blev

tror herre simon emil ammitzbøll og liberal alliance at det vil være godt for integrationen eller dårligt for integrationen at sende det budskab til unge mennesker

to spørgsmål som jeg vil tage et ad gangen det første spørgsmål går på følgende lad os nu sige at liberal alliance

fik gennemført det her og fik overbevist os andre herinde det var en god idé at danmark trådte ud af flygtningekonventionen i to år dagen efter lander der

i kastrup lufthavn eller ankommer et andet sted hun er

hvor hun har været fanget det sidste halve år og

fra

det sidste spørgsmål lad os nu sige at nabolandene

og vi jo indføre transportøransvar internt i schengen

hvis man vedtager det vi har foreslået

ikke komme særlig mange for så vil de tage til

på samt de tiltænkte effekter af lovforslaget og det er jo at alternativet ikke bakker op om om det her lovforslag når jeg så alligevel tager ordet i dag ved tredjebehandlingen er det fordi jeg ønsker at markere den helt ekstraordinære karakter

på linje med flere hundrede siders høringssvar som vi har modtaget til lovforslaget vurderer at det her lovforslag har l syv og firs medfører vidtrækkende konsekvenser for de mennesker som stramningerne helt konkret rammer men også for danmark som nation udadtil men også indadtil med det her lovforslag lader regeringen forstå at de vurderer at den danske sammenhængskraft er truet som konsekvens af den nuværende tilstrømning af flygtninge til landet

det nødvendigt at skabe love som gør danmark mindre attraktivt som flugtdestination det er altså nødvendigt for danmarks sammenhængskraft at vedtage l syv og firs her må jeg så konstatere at regeringen og alternativet ikke deler samme forståelse af hvad der skaber sammenhængskraft i vores samfund

noget som vi skal holde andre mennesker væk fra for at sikre

den udvikling vi skal understøtte

og mere sammenhængende samfund om fem ti

er det i vores optik på trods af dette lovforslag og på grund af de mange mennesker i

som heldigvis yder en helt fantastisk indsats for at byde nye mennesker velkommen så ja vi skal styrke sammenhængskraften og værne om den når vi møder holdninger der udfordrer den men det betyder altså også at vi selv er nødt til at udleve den og praktisere den hver eneste dag

det er derimod måden vi tænker og taler om hinanden på der gør det med dette lovforslag er vi med til

til opsplittelse marginalisering og stigmatisering af en gruppe mennesker i vores samfund vi isolerer flygtninge og udlændinge yderligere

økonomisk og retorisk vi stigmatiserer og mistænkeliggør flygtninge når vi møder dem med visitation og konfiskation af ejendele som den første velkomst vi isolerer mennesker i lejre og i ensomhed ved ikke at lade dem genforenes med deres familier familier der i stedet efterlades i usikkerhed og utryghed i krig eller i overfyldte og ikke fungerende lejre

en tid med brydninger og hvor internationale kriser betyder at vi må forholde os til en ny situation det medgiver jeg

at det er en ny problemstilling men vi skal have modet til at vide at vi godt kan skabe en fremtid hvor der er en plads til os alle og hvor det at der kommer nye til ikke nødvendigvis betyder at vores egen plads er truet det er når vi forveksler frygt med realisme at vi risikerer at kompromittere os selv og det vi står for det er frygten ikke mennesker på flugt der i denne sammenhæng er den største trussel mod danmarks sammenhængskraft den frygt taler dette lovforslag desværre ind i vi legitimerer forringelserne for en gruppe mennesker der i den grad trænger til tryghed og imødekommenhed

for sammenhængskraften og derfor støtter

der er på bordet kan vi ikke bruge til noget og at det sender nogle uheldige signaler ud i den store verden derfor føler man sig fristet til at spørge

hvor mange mennesker vi kan modtage i danmark som kommer med nogle helt andre forudsætninger

at forstå hvordan et vestligt samfund

nærområderne det er en af måderne

nogle og det kan man sådan set ikke fortænke dem i der vil tage chancen for at se se om de kan få et bedre liv i danmark eller andre steder i europa derfor synes jeg bare at alternativet skylder os at svare på hvor mange mennesker

man kan rumme i det danske samfund mennesker som kommer fra kulturer

helt andre forudsætninger for at forstå hvordan et samfund hænger sammen for at

føder problemerne i det danske samfund nu har vi så herre martin henriksen min partikollega der spørger ordføreren

for alternativet i forhold til hvor mange mennesker der kan komme til danmark når man ser

integrerbarhed blandt nogle af de mennesker der er kommet så siger man stadig væk

deres hjemlande det er det det her lovforslag

tror jeg også herre christian langballe selv ved at frygt sjældent har rod i noget godt frygten evner ikke at man åbner op og ser hvordan man kan løse problemstillingerne på en anden måde vi har jo en række forslag til hvordan man kan løse problemstillingerne på en anden

ordføreren det går med at bidrage til den her sammenhængskraft

derfor kan jeg ikke stå her og svare jamen vi skal sige ja eller nej til et specifikt tal jeg tror simpelt hen bare ikke den måde vi håndterer det på i dag er den korrekte vi må også erkende at at flygtninge

som vi har i dag jeg tror at nye

at modtage folk at integrere folk rockwool fonden har sagt

hvad er det for et ord der kan tale det danske bruttonationalprodukt op

barnsben med vuggestuepladser daginstitutioner

det er den vej jeg synes vi skal gå jeg synes vi skal sørge for at få integreret de nye medborgere jeg synes vi skal sørge for at få dem ud på arbejdspladserne dermed kommer de også til at betale skat og dermed er de med til

man

der skal til og så er de jo med til at udvikle vores velfærdssamfund jeg tror at det er

bryder hele vores velfærdssamfund sammen

afholde eventuelle terrorister fra at komme til danmark og der

den vej vi skal gå jeg tror at den fremtidige flygtninge indvandrerbefolkning kan være med til at

enten eller og vi kan spare en masse penge hvis de bliver væk nej

at bruge alle vores penge i nærområderne fordi

hvis vi

stramme asylvilkårene og adgangen til danmark så det bliver markant mindre

dermed er lovforslaget jo tænkt som et signal til de mennesker der bor ude i verden og som kunne tænke sig at flygte til danmark at de skal opleve at det bliver markant mindre attraktivt at søge til danmark og dermed er lovforslaget jo også brugt til at skulle give

underkende at kl og kommunerne er ude at sige at de står med en utrolig stor opgave de ikke kan løse økonomisk det drejer sig jo også om at de mangler hænder både i sundhedsvæsenet i skolevæsenet og alle mulige andre steder

har stemt ja til det omprioriteringsbidrag som

at sikre at pengene ligger ude i kommunerne så de selv kan budgettere

lige sidder og taler til fjernsynet

en parallelverden inde på christiansborg de her mennesker flygter fra krig og terror sandheden er at materielle ejendele er ubetydelige for de her mennesker

om jeg ville opgive alle dine mors guldsmykker for at få min familie i sikkerhed

jeg svare jeg er villig til at opgive mit eget liv for at få min familie i sikkerhed så fortæl

vil du have min uerstattelige og dyrebare samling af historiske bøger som jeg har rejst rundt i afghanistan for at finde

på visse markeder

de har intet tilbage og den politik

hvad er de villig til opgive citat slut

det lovforslag som vi behandler i dag er ren frygt

det forholder sig ikke til fremtiden og det skal vi jo faktisk hvis vi vil komme folk i møde

bliver bekymret for tiden og det

lovforslaget udsætter familiesammenføringen for en mindre gruppe flygtninge til tre år tre år plus ventetid

de samme børn der derefter skal spare sammen

som om det kommer til at gøre nogen som helst

ren symbolpolitik og ind imellem de mange symboler

det er da ikke bare et paradoks men uforståeligt

ikke længere med at tage en uddannelse uddannelse skal ikke tælle i et land

det giver da ingen som helst mening i forhold til det vi har brug for som samfund og som vi alle sammen indpoder vores børn flygtningebørn der kommer hertil alene men som kan

til at blive på asylcenteret de første seks måneder

det er gennemført meningsløst

flertal i folketinget er dikteret

så respekt for jeres indflydelse på værdipolitikken

inden jeres forslag overtages af andre partier

fortsat ikke nogen problemer det gør integrationsopgaven voldsomt dyrere

på tilstrømningen til europa

ved at samarbejde ikke ved at isolere

uenig med sin formand eller er formanden blevet fejlciteret for det er nemlig et ordret

imod så mange fordi de ikke har lavet de stramninger som vi nu laver at de nu står i en situation hvor de de facto sætter asylretten ud af kraft

kan man ikke komme ind i sverige uanset hvad så hvad har det radikale venstre egentlig af alternativer til at

sikre at vi ikke kommer i den situation når

de seneste stramninger kommer der fortsat flere flygtninge til danmark og det vil

hvis ikke man forholder sig til europas ydre grænser og så længe

dansk udlændingepolitik der sidder to radikale medlemmer af europa parlamentet og man kan forstå på pressen og de mails de har udvekslet dernede at de ønsker at landets statsminister herre lars løkke rasmussen skal stå skoleret for europa parlamentet og forklare sig om dansk udlændingepolitik

europaparlamentarikere der ønsker den slags

der vil tage ansvar for at danmark kommer frem mod fremtiden med en anden politik end den der bedrives i folketinget i dag

politisk

understregede vi tager den politiske debat

det gør de også i europa parlamentet som netop er et parlament

flere flygtninge til danmark end nogen sinde før

end der nogen sinde har gjort

vi skal forholde os til det kræver at vi vender det

arbejde fra dag et det er den eneste måde at få flygtninge til at bidrage fuldt og helt til samfundet på så bliver det en mindre udgift men at det er en udgift

det gør vi kun hvis vi får de flygtninge

løsningen med at internere dem i ti årsperioder bliver

kan blive mindre hvis folk

hvis man internerer mennesker i lejre

i stedet for at internere dem i lejre for den eneste måde at få prisen ned til gavn og glæde for danske

hvor vi tror på internationale løsninger som aldrig kommer og tror på at få flygtninge

forholde sig til den opgave uden at den bliver dyr jeg ønsker

der allerede er på bordet det hollandske formandskab for eu sidder lige nu og forhandler benhårdt

behandlet fint og flot og helt ligesom de gør i danmark der

gang på gang om hvad vi så vil gøre i stedet for at forholdt sig til lovforslaget

lave en kopi til alle der skulle være interesseret

vil komme med mine bud og sfs bud på hvad vi mener man skal gøre men først og fremmest

jeg forholde mig til lovforslaget

nemlig på grund af lovforslagets indhold

at mennesker først skal kunne få familiesammenføring efter tre år og det synes vi fordi familie er noget af det vigtigste for sf

mig et liv hvor jeg skulle undvære min familie i tre år som jeg sagde ved førstebehandlingen har jeg svært ved at undvære min familie i tre uger jeg synes det er stressende når vi arbejder så meget herinde at man ikke altid lige får besøgt familien så hvis man

at ransage sig selv og helt nøgternt forholde sig til det der med at mangle sin familie i tre år

sf er imod vi synes ikke det er rimeligt at mennesker skal undvære

når jeg mangler min familie hjemme i køge og når folk mangler deres familie i krigshærgede områder

og vide at deres børn eller deres kone eller deres børn og kone er i et krigshærget område uden at vide hvor

sammen vi vil gerne være en integreret del af danmark vi vil gerne gøre en indsats vi vil faktisk gerne være en ressource men vi kan ikke tænke på andet end vores familie for de er strandet midt i det

vi ikke synes det er rimeligt at folk skal gå uden deres familie i tre år så er

er blevet kaldt smykkelov

blevet kritiseret for at have været retoriske hvorefter ministeren så har ændret

ministeren trods alt have ros for og socialdemokraterne skal have ros for

det er stadig en del af lovforslaget at har man værdier for over titusind kr skal danske betjente tage

man sparker altid nedad i den politiske debat forsøgt at sammenligne asylsøgere med kontanthjælpsmodtagere men det er ikke det samme

er du ikke sikret at få asyl der er faktisk mange der ikke

enhedslisten gennemgik sådan set ganske fint de mange ting der ikke er godt ved det her lovforslag og det er derfor vi stemmer imod

over min kopi ude i snapstinget diskutere

de bedste løsninger på at løse flygtningekrisen

i virkeligheden de bedste bud

jeg skal stå her det er måske den største krise vi har oplevet i europas historie siden anden verdenskrig nu står vi og forholder os til den og det lyder på nogle ordførere som som om de har de endelige svar men det er der ingen

lukke ned på et tidspunkt og så tror jeg faktisk at den eu løsning vil komme

implementeret allerede i morgen så hvad vil vi gøre nu jamen jeg kan

blandt partiformændene

have en fælles kvotefordeling og så kan jeg præsentere den for statsministeren men de største partier i den her sal ønsker ikke en fælles kvotefordeling i eu og

der er forpligtende for landene

vi havde en dublinaftale der handlede om at man skulle registreres i det første land man kom til i eu for så derefter at blive fordelt det tror sf stadig

går ind i eu og siger det er den her løsning vi vil have

ikke entydigt bakker op om dublinaftalen

så det bedste bud er at man skal give et områdebidrag til nærområderne og jeg bliver glad

nævner det her men hvor er de konkrete bud vi

beskatningen på de højeste aktieindkomster jeg ved godt liberal alliance givetvis ikke

og så sende et ubeskåret bidrag til nærområderne jeg vil også være med til at diskutere andre modeller men der er ingen konkrete modeller på bordet alle siger nærområderne men

så det er vores bedste bud vi skal finde nogle konkrete løsninger på at sende flere midler ned til nærområderne

kan tage imod afhænger altså også af hvordan vi lykkes med integrationen

hvis alle dem der går i modtageklasser aldrig kommer til at føle sig som en del af det skolefællesskab de indgår i så kommer vi ikke til at kunne tage særlig mange for så bliver det en udfordring for det danske fællesskab

kan de faktisk ende med at blive en ressource jeg vil bare sige sf er klar til at bruge penge på integrationen

på integration

som kl anslår der skal bruges på integration i de næste par år er det beløb man har skåret i omprioriteringsbidraget

en sidste ting kunne man også ansætte mere personale nu så man jo i sidste uge

ret til asyl jamen så lad dem dog komme hjem

de gik og ventede på at få deres sag behandlet fordi der er for lidt personale

en kritik af personalet så lad os da lave en massiv investering

som ikke har ret til asyl for det er der faktisk stadig en del der ikke har det er vores bud det løser ikke flygtningekrisen men det

er lige så gode som det der lovforslag

lige så meget at tro på julemanden jeg konstaterer at det i hvert fald ikke bliver lettere at lave en kvotefordeling når lande aktivt ikke går ind og kæmper for det og det er det jeg siger at vi gøre med det samme vi bør gøre det allerede

lad os andre der hele tiden har sagt det

eu og sige vi vil have en kvotefordeling

nogle der ikke vil løfte i eu det er derfor det er vigtigt med et forpligtende samarbejde

os der vil hæve normeringerne i modtagerklasserne

længere tid om at lære det danske sprog det vil nemlig være at gentage fortidens fejl vi siger flere lærere i modtagerklasserne flere pædagoger i daginstitutionerne

for at flygte og vi finder sådan set ikke nogen endelige bud men vi siger at vi meget gerne vil diskutere hvordan man kan lave en mere fair fordeling fremadrettet

min formand bliver spurgt i tv hvordan vil i gøre det her siger hun jeg har ikke den endelige løsning men jeg vil meget gerne diskutere det men det jeg er stensikker på

en mere rimelig fordeling ved at stemme ja til det her lovforslag

vil jo netop betyde at kvinder og børn ikke kan komme

ordføreren kunne få flertal her i folketinget og vi fik en folkeafstemning

fik ophævet vores forbehold og vi så fik overbevist alle de andre eu lande

så kunne gennemføres på trods af at den

blevet fordelt ud af tredstusind så det er jo ikke sådan en løsning der afhjælper problemerne lige her og nu

derfor er spørgsmålet til ordføreren hvad har sf egentlig tænkt sig at gøre for at afhjælpe de problemer som jeg går ud fra

går ned i eu og kæmper for en fælles kvotefordeling men socialdemokraterne har jo aldrig nogen sinde sagt i den her folketingssal at de vil have en fælles kvotefordeling

øjnene og på et tidspunkt vurdere hvornår nok er nok hvornår har vi strammet nok så nej hvis vi kigger et halvt år frem tror jeg

ufaglærte til faglærte og nogle af dem der er faglærte kan vi

som ikke går ind for skattelettelser og som synes

et åbent land et tolerant land danmark er mulighedernes land man kan blive til alt i danmark undtagen konge ellers alt andet det gælder bare om at tage sig sammen give den en skalle lære sproget blive integreret og engagere sig i samfundet og det at man har en ambition

et ønske om at begrænse at der kommer flere til landet er ikke det samme som at man har noget imod

danmark giver asyl til rigtig rigtig mange vi er et land der giver

vi giver asyl til mange flere end de rige arabiske lande de giver næsten ikke asyl til nogen vi giver asyl til mange flere end usa der kun har givet asyl til

præsterer i øjeblikket men der er altså også en grænse det er enormt vigtigt at vi i det danske samfund kan følge med økonomisk og integrationsmæssigt i forhold til det antal der kommer

og det at man har det ønske er ikke det samme som at man er imod

er tilfredse så baggrunden for stramningerne blandt andet l syv og firs er ikke at genere den enkelte den enkelte flygtning der er i danmark det er nødvendigt

vi kan have kontrol med det antal der kommer hertil

vi kan følge med økonomisk og integrationsmæssigt

en del af den proces vi har været igennem i forhold til l syv og firs ikke har været køn i hvert fald den del der har handlet om smykker og vielsesringe og guldtænder

rundtom i verden og det synes jeg er ærgerligt for

af danmark derfor har vi da man begyndte at tale om vielsesringe

hertil med en formue skal man selvfølgelig bruge formuen før

begynder at bruge skattekroner på folk

er folk der er på overførselsindkomst og

der skylder det offentlige noget

det der er udgangspunktet og det synes jeg er rimeligt det ærgrer mig at den del af pakken

internationalt jeg synes det er ærgerligt at danske beslutningstagere danske

helheden til de udenlandske medier så

har fået et meget forkert indtryk af danmark og

jeg synes egentlig at det er ærgerligt

som er et land der virkelig er imødekommende og

jeg synes det er ærgerligt at man begynder at tegne danskerne som nogle der er fremmedfjendske og jeg synes det er skidt at nogle laver sammenligninger med nitten

når alt det er sagt er det vigtigt igen og igen at understrege det har jeg været inde på mange gange

fra den her talerstol at alt det vi gør nu

vi vil ikke røre ved såret de fleste af dem der kommer hertil

er fra syrien og der kommer en del i slipstrømmen på de syriske flygtninge også immigranter men der er ingen der taler om hvordan vi kan stoppe vanviddet i syrien hvordan vi kan beskytte de ti millioner internt fordrevne

de ikke har grund til at flygte

nogen der taler om flyveforbudszoner humanitære korridorer altså hvis folk ikke bliver beskyttet

der nogle der tror at det at være humanist

åbne zoner ved rødby og

være humanist er faktisk at gå ind for krig så man kan få fred i

syrerne kan komme af med pest og kolera nemlig assad og islamisk stat men det hører jeg ikke så mange

man vil hellere diskutere symptomerne end

der har midlerne til at komme hertil dem der er fysisk i stand til at komme hertil

svigter vi og derfor er vi nødt til at

tænke på nye løsninger vi har i hvert fald foreslået at ambitionen visionen må være at udfordre konventionerne

hente eksempelvis

om året det kan også være flere

på den måde underminerer vi menneskesmuglernes aktivitet og folk behøver ikke at risikere livet over middelhavet og

så ved man at det i hvert fald er folk der virkelig har

mit ønske min vision er et helt nyt

opholdstilladelse når et ungt menneske og det kan være et ungt menneske som er kommet til danmark som ganske lille eller er født i danmark gerne vil have permanent opholdstilladelse det vil de fleste jo gerne giver det ikke længere point at uddanne sig det giver point at arbejde det betyder jo altså at for eksempel en atten årig står i den situation at det at tage uddannelse

faktisk udskyder og forringer muligheden for permanent opholdstilladelse hvorimod ufaglært arbejde er

her lovforslag er det godt eller skidt for

at uddanne sig eftersom al statistik viser at

mulighed for at man kunne få et lån af staten så at sige

staten lagde ud så man senere kunne betale af jeg

det her handler om men det der undrer mig er at herre naser khader lige pludselig ikke mente det længere og derfor

er det så heller ikke sådan det bliver

det

eller fem år eller hvorfor ikke helt stoppe for familiesammenføring hvis det var sådan at det

nedbremse tilstrømningen

blandt nogle familier hvorfor ikke fire

det gælder jo ikke alle konventionsflygtninge det gælder en lille gruppe af flygtninge

at efterlade min familie et sted i syrien hvor de bliver udsat for

så hvis man er meget meget bekymret for sin familie

forstår jeg ikke at man flygter fra dem

sige både sætter sindene

men jo i høj grad også har

politisk der gør at alle

der var blevet stillet fra fra europæiske

det synes jeg egentlig havde meget stor værdi

på mange måder det samme som her

bred forankring rent politisk til det forslag som vi har

her i folketinget vil det jo om lidt blive vedtaget med et flertal der svarer til cirka tre fjerdedele af folketinget og hvis man kigger på europa parlamentet jamen

dog ikke hele grupper

men fra fra de fire største grupper i europa parlamentet det viser måske

vi står over for hvilken udfordring vi står over for i danmark men

jeg sige tak for debatten og selvfølgelig svare på de spørgsmål der måtte være

til lovforslaget at der er en såkaldt procesrisiko det vil sige at man

risiko for at danmark bliver dømt for menneskerettighedskrænkelser på baggrund af det her lovforslag

er ministerens forventning forventer ministeren at det her er i overensstemmelse

viser sig at være en anden end den man regner med eller hvis

kommer til at vokse danmark over hovedet er er det så ikke muligt at der kan komme stramninger

at nu har vi indført alle de love der er og så og så står det bare sådan fremadrettet det er jo klart at man indretter sig på den virkelighed vi har jeg

det er vigtigt at vi nu får taget hul på

selve den store opgave der ligger

integrationen af de mennesker der er i danmark så de kan blive

selvfølgelig også have øjnene rettet mod at finde en europæisk løsning

socialrådgivere og fra alle mulige andre at det her forslag har nogle meget

menneskelige konsekvenser

overvejelser over om om det antal man forventer vil komme færre som resultatet af det her opvejer de her ting opvejer de personlige menneskelige konsekvenser som det her

kunne spørge sådan her hvor mange færre flygtninge

vælger danmark og tørres af på et af vores nabolande fordi man strammer den her del med familiesammenføringsreglerne og er det antal nok til at retfærdiggøre at familier skal sidde

de stærkeste flygtninge der når til danmark

og på den anden side også sørger for at

vi kan følge med i danmark at vi kan følge med både rent økonomisk

jo det balancepunkt vi som regering

finde det balancepunkt men det er ud fra det

det er jo ikke lang tid siden at vores egen statsminister var til den den meget store

kontakt med hinanden så jeg kan forsikre at

at nå frem til en fælles europæisk løsning men jeg må også ærligt sige at

i praksis også vældig svært med sådan en omfordeling

hvis man så er kommet til et land som man absolut ikke ønsker

alligevel at prøve at rejse til de lande som man rent faktisk havde besluttet sig for

at indtil det kommer til at fungere vil man komme til at se tror jeg

der bliver styr på de ydre europæiske grænser

det er jo også et udslag af det vi ser her i dag

når der ikke er styr på de ydre europæiske grænser

vil vi blive presset og vi vil i høj grad blive presset i skandinavien

i høj grad også på grund af vores universelle velfærdsmodel og opholdsvilkårene helt generelt som jo er gode når man kigger på resten af europa

som de ellers ikke ville risikere det

en ny idé den tidligere regering lavede jo samme

landene værge for sig

en meget meget lempelig udlændingepolitik i en række år i danmark

nødt til at stramme op vi bliver jo nødt til at få styr på tingene enhedslisten har

vi sidder i en situation hvor vi er nødt til

er blevet ført en meget meget lempelig udlændingepolitik igennem en række år blandt andet af enhedslisten derfor er vi hvor vi er nu derfor

vi her i danmark strammer op men at man

det betyder noget for landet hvis der kommer rigtig mange fremmede

at skulle leve sit liv i danmark så handler det da om at man

sporene skræmmer efter en år er det ti

der er i arbejde og efter tre år er det lige i underkanten af tredive

og så bliver det vældig vældig dyrt

den helt almindelige danske hverdag ind under huden derfor er det da en kæmpe udfordring vi står over for

dem men sådan er verden jo ikke jeg ved ikke hvornår der bliver

fred i for eksempel syrien igen og

det lovforslag vi behandler her i dag jeg vil gerne konfrontere ministeren med udtalelser fra både red barnet

børnerådet der siger at det her lovforslag med en grænse for familiesammenføring

børn af flygtninge bliver stærkt traumatiserede sådan at hvis det endelig lykkes dem på et tidspunkt at blive sammenført med deres

det mærke dem for resten af livet har ministeren overvejet det er ministeren enig i at det kan være konsekvenserne

de flygtninge og migranter der kommer til danmark

er det jo et spørgsmål om at finde balancepunktet imellem de to ting så på den ene side skal vi behandle

sætte på det og på den anden side

har jeg føler jeg en meget stor forpligtelse til at det danmark

vi har i dag med det værdisæt og med det velfærdssamfund vi har også er det danmark vi har om

der så skal blive i danmark rent faktisk kommer ud på arbejdsmarkedet

grunde til at det er så vigtigt at komme ud på arbejdsmarkedet der er den

rene skinbarlige økonomiske årsag som som er helt indlysende men der er sandelig også en værdimæssig

hvis man ikke færdes på arbejdsmarkedet hvis man sidder i en ghetto og er dårlig til dansk og ikke deltager i det omkringliggende samfund så får man heller ikke den helt almindelige danske hverdag ind under huden og så bliver man ikke en del af det værdisæt som vi har og det mener jeg rent faktisk er helt afgørende at man gør at man tager danmark til sig

stemte syv og tyve

vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren

betragter jeg det som vedtaget det er

og bolig hvor omkostninger og tidsplaner ikke ikke løber løbsk på grund af forsinkelser

forbedringer som kan understøtte det

byggeloven der netop skal skabe mere effektive rammer for byggeriet lovforslaget består af fire elementer der skal øge

er det fornuftige tiltag man

og fjerner flere barrierer som hovedsagelig fungerer som stopklods uden reel

certificeringsordningen og forenklingen af brandreguleringen flugter jo med dele af den tidligere regerings vækstpakke fra to tusind og femten

vi kan se at regeringen faktisk har fulgt disse tanker som vi lagde frem sidste år før sommerferien certificeringsordningen giver virksomhederne mulighed for at dokumentere tekniske forhold i byggeriet og forenklingen af brandreguleringen betyder jo også at byggeri fremover kun sagsbehandles

forbliver sikkerhedsniveauet det samme og det er naturligvis værd at bemærke samtidig

bliver tilrettelagt på en grundig og fornuftig måde det er helt centralt at der er klarhed over de her forskellige elementer som handler om ansvaret i byggeriet og at ordningen indrettes på en måde hvor kvaliteten ikke bliver mindre end den er i dag

kvalitetsforringelse det kan jeg godt forstå

ministeren har tænkt sig at sætte den her ordning i søen så vi ser en positiv effekt og netop ikke risikerer at der skulle komme nogen nedgang i hverken kvalitet eller effektivitet

forventning om at det kan lade sig gøre blandt andet fordi de nuværende sikkerhedskrav fastholdes samtidig

som kommunerne ikke nødvendigvis har de tekniske kompetencer til at vurdere

frivillig byggeskadeforsikring og indførelse af et mindre fast gebyr ved alle typer af byggesager i forhold til den frivillige byggeskadeforsikring kan det jo med tilfredshed noteres at ministeriets kommentarer i høringsnotatet lægger vægt

forbrugernes rettigheder og de lægger også vægt på lejernes vilkår det er positivt vi håber at lejeres retsstilling ved bygherrens konkurs hvis der ikke er tegnet en frivillig forsikring

er stillet i det tilfælde ligeledes stiller socialdemokraterne sig også positivt over for harmoniseringen af kommunernes gebyrer ved byggesager det giver god mening at kommunerne har samme mulighed for alle typer byggeansøgninger

tale om at give mulighed for at opkræve et mindre fast engangsbeløb

giver større smidighed og større fleksibilitet det bidrager

rammer som socialdemokratiet også efterstræber at skulle få opbygget

det fjerner simpelt hen alle unødige hindringer uden at gå på kompromis med hverken sikkerhed eller vilkårene for forbrugerne og lejerne

ligger socialdemokraterne meget på sinde

til at udstikke nogle regler det kunne så have været sjovt at se de regler

vi vi giver jo egentlig lidt carte blanche og en blankocheck

er helt ved siden af men indtil videre

regelsæt i forhold til de her komplicerede byggerier

hvem man ønsker at give den her

tilfalde ejerne når vi her har med lejeboliger at gøre og lejerne er dækket ind i forvejen i den eksisterende lovgivning så det her er

får lovgivning der ligger flere steder men men her får det samlet under byggeloven

som forhåbentlig er med til at smidiggøre

certifiseringsordning vil betyde ensartethed så bygherrerne ikke længere vil opleve en betydelig forskel i sagsbehandlingen af deres komplicerede byggesager i de enkelte kommuner da det gøres frivilligt for bygherrerne at tegne byggeskadeforsikring ved opførelse af udlejningsejendomme vil det blive billigere at bygge udlejningsejendomme samlingen af brandlovgivning i byggeloven vil gøre sagsbehandlingen mere smidig og man vil opleve en administrativ lettelse desuden vil de foreslåede ændringer vedrørende gebyropkrævning forenkle og harmonisere reglerne for hvornår der

opkræves et fast gebyr

derudover fremgår det at virksomheder som opfører udlejningsejendomme ikke længere skal indhente tilbud på en byggeskadeforsikring eller tegne en byggeskadeforsikring men i stedet tinglyse en servitut på ejendommen

på cirka tres million kroner om året som følge af sparede omkostninger til

forsikring desuden hæfter

at lovforslaget forventes at frigøre nogle ressourcer i kommunerne jeg noterer mig også at der i høringssvarene udtrykkes en generel opbakning til lovforslaget fra blandt andet dansk industri dansk byggeri bygherreforeningen danske arkitektvirksomheder med flere

set endnu mere skeptisk når jeg så ser at der er så mange steder hvor man ligesom kommenterer de her høringssvar ved at sige at det er noget som man vil forholde sig til i forbindelse med en bekendtgørelse hvis nu

var skrevet at ministeren syntes at det var et godt høringssvar og at det

noget man ville indarbejde når man kom til at skulle udarbejde bekendtgørelsen

nemmere at forholde sig positivt

folketinget i dag

privatisering af en kommunal opgave der her lægges op til jeg synes ikke det er rimeligt at kommuner ikke også kan blive certificerede

ønske som fremgår af nogle af høringssvarene

har tænkt sig at imødekomme ønsket om at nogle kommuner kunne blive certificeret

større kommuner sagtens ville kunne

man sige varetager alle opgaver

det er noget skuffende at man ikke har lavet en imødekommelse og og dermed lagt op til

det med byggeskadeforsikring

at lejerne stilles dårligere jeg synes det er lidt uklart og jeg håber meget at vi i udvalgsbehandlingen får klarlagt helt skarpt om lejerne stilles dårligere med det der her

vi kigger nøje på den her sag i udvalgsbehandlingen og får præciseret hvad der sådan er

mulighed for at blive certificeret sådan at større kommuner fortsat kan varetage opgaven eller om det her er

slipper kommunerne for unødigt dobbeltarbejde det synes vi er sund fornuft en privatansat arkitekt eller rådgiver kan naturligvis akkurat lige så godt dokumentere overholdelsen af specifikke tekniske forhold

redegøre for de materialer og metoder der er valgt

meget af det arbejde er jo rent dokumentationsarbejde

således at ministeren efter bemyndigelse i loven vil redegøre for hvilke bygningstyper der er tale om og i hvilken form og på hvilken måde dokumentationen skal forelægges kommunen det har vi tillid til vil ske og forventer selvfølgelig

den del af lovforslaget der fritager udlejningsvirksomheder fra indhente tilbud på byggeskadeforsikring forventes at medføre en besparelse på omkring tres million kroner det er allerede nævnt og det trækker bestemt heller ikke nedad vi er glade for dette lovforslag og imødeser en klar reduktion i sagsbehandlingstiden og en slankning af det

lovsammenlægningen der samler de indretnings og driftsrelaterede brandkrav i samme lov har også fået meget ros i høringssvarene og det samme skal lyde herfra vi mener også at det giver god mening at tillade et mindre fast gebyr for byggesager for at forhindre et stigende antal ufuldstændige byggesagsansøgninger i de kommuner der nu har givet gratis mulighed for byggesagsansøgninger vi forstår også godt at en certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i mere komplicerede

byggesager åbner mulighed for at firmaer kan specialisere sig i for eksempel innovative byggeløsninger materialer og udførelsesmetoder det lyder rigtig spændende især i lyset af

bæredygtige materialer og metoder som det kan være svært for alle kommuner at holde sig opdateret

desværre ser vi også i lighed med blandt andet arkitektforeningen i deres høringssvar store usikkerheder

for eksempel ansvar for den tekniske godkendelse af bygningen eventuelle klagesager og ansvaret for en certificeret virksomheds

der har også i høringssvarene vist sig usikkerhed

det mulige manglende lokalkendskab for et certificeret firma kan betyde for godkendelserne også den fjerde del af lovforslaget undtagelsen fra den lovpligtige byggeskadeforsikring for udlejningsejendomme finder vi en del usikkerhedsmomenter i mulighed for misbrug af ordningen er blevet nævnt ringere lejersikkerhed problematik ved videresalg af

vi ser altså rigtig positive tiltag i lovforslaget

sammenlægningen af brandkravene men også usikkerhedsmomenter

certificeringsordningen og undtagelsen fra

håndværker eller en entreprenør det er jo et problem vi ikke har løst endnu

her lovforslag og det kan man også se i høringssvarene

standardiseret hvad det vil sige at bygge sådan at det bliver nemmere at gennemskue tilbud og sådan at der kan komme mere konkurrence på samme måde får man lavet nogle ændringer både af det

lavet nogle administrative lettelser som vi synes er ganske fornuftige derfor mener vi at det her lovforslag bringer

billigere at bygge og så nemmere som forbruger at gennemskue

certificeringsordningen som vi jo kan læse i høringssvarene blandt andet fra arkitekterne er der

sf støtter også at

kommunerne i den forbindelse får mulighed for at blive certificeret

sige at vi er skeptiske når vi ser på forslaget vedrørende forsikring

udlejningsejendomme

bygherren alligevel har ansvaret men spørgsmålet er

om alle bygherrer også har den nødvendige økonomi til at udbedre de eventuelle skader sf vil

afvente udvalgsarbejdet men som sagt

er noget vi skal følge i

implementerer dermed dele af regeringens udspil vækst og udvikling i hele danmark med lovforslaget

at der skabes mulighed for at afskaffe den tekniske byggesagsbehandling i kommunerne der var et par spørgsmål til det og derfor vil jeg kommentere

betyder at når private og offentlige bygherrer i fremtiden skal bygge kompliceret byggeri som for eksempel etagebyggerier produktionsfaciliteter og sportshaller skal kommunerne ikke længere godkende de konkrete tekniske løsninger i byggeriet fremover skal kommunerne blot sikre at

en certificeret virksomhed har erklæret at projektet lever op til de gældende tekniske krav dermed undgår vi så de problemer vi ser i dag med at bygherrer oplever

godkendelse i en kommune ikke bliver godkendt i en anden og vi undgår også at bygherrer som led i byggesagsbehandlingen bliver mødt med store og dyre dokumentationskrav der forsinker byggeprojekterne unødigt lovforslaget giver mulighed for at der i stedet kan indføres en certificeringsordning hvor ingeniører arkitekter og andre rådgivere som led i projekteringen af byggeriet skal dokumentere over for kommunen at byggeriet overholder kravene i bygningsreglementet så med certificeringsordningen bliver det den professionelle certificerede virksomheds viden der afgør

på den måde er bygherrernes mulighed for at benytte innovative løsninger og byggemetoder ikke afhængig af de tekniske kompetencer som den enkelte kommune råder over lovforslaget ændrer ikke på at kommunerne fortsat er bygningsmyndighed og stadig skal give byggetilladelse og kommunerne vil med

skulle fokusere fokusere på de bebyggelsesregulerende forhold som har betydning

for implementeringen af certificeringsordningen er at det nuværende sikkerhedsniveau i byggeriet skal fastholdes

så også slået fast at ikke skal gås på kompromis med byggeriets sikkerhed og kvalitet i en certificeringsordning så det er hele grundlaget certificeringsordningen

ikke på de grundlæggende ansvarsforhold i byggeriet det er således fortsat bygningsejeren der har ansvaret for at en bygning er lovlig og ved den efterfølgende konkrete udformning af certificeringsordningen vil der blive fastlagt kompetencekrav og kontrolforanstaltninger for de certificerede virksomheder det

fra en anden af ordførerne jeg lægger også vægt på at der skal være

at blive certificeret inden for de områder af byggeriet hvor de har deres virke og kompetencer det betyder

være forskel på kravene til dokumentation og certificering hvis man for eksempel skal opføre tofamiliehuse eller hvis man skal opføre et sygehus det simple byggeri for eksempel enfamiliehuse vil på samme måde som i dag være undtaget fra de særlige krav der er til teknisk dokumentation for det komplicerede byggeri lovforslaget skal

lave en aftale med udvalget om at jeg kan komme over

en teknisk gennemgang og lige forklare hvordan vi har tænkt os det det synes jeg kun er helt naturligt så

være en overgangsperiode hvor både de eksisterende regler for teknisk byggesagsbehandling og reglerne for certificeringsordningen finder anvendelse og overgangsordningen skal så sikre at der etableres tilstrækkelig volumen i ordningen

der er et tilstrækkeligt antal certificerede virksomheder

vi foreslår at droppe det nuværende krav om byggeskadeforsikring for udlejningsejendomme fordi kravet ikke giver lejerne nogen ekstra beskyttelse i tilfælde af en byggeskade det skyldes at det kun er ejeren af en ejendom der er dækket af en byggeskadeforsikring lejerne er i stedet beskyttet gennem lejelovgivningen så hvis en byggeskade for eksempel betyder at et lejemål ikke er i den stand som lejekontrakten angiver kan lejer gøre brug af lejelovgivningens beføjelser

medfører således at ejeren af bygningen kan spare udgiften til en byggeskadeforsikring uden at lejerne stilles ringere med lovforslaget

og ændringen imødekommer et ønske fra kommunerne og skal være med til at sikre at kommunerne ikke skal bruge tid på useriøse og ufuldstændige ansøgninger om byggetilladelse det vil være frivilligt for kommuner om de ønsker at gøre brug af muligheden for at opkræve et mindre fast gebyr for byggesager og kommunerne kan således fortsat vælge at lade byggesagsbehandlingen finansiere gennem skatteindtægter eller tage betaling efter tidsforbrug

at understrege så der ikke opstår nogen misforståelser her at regeringen har stort fokus på at sikre at erhvervslivet ikke er underlagt unødigt fordyrende regulering og det er der efter min

kravet om byggeskadeforsikring i udlejningsboliger dækker ikke lejerne der allerede er dækket af lejelovgivningens regler det er faktisk kun udlejeren som ejer bygningen der er dækket af forsikringen

op til udlejeren selv at vurdere om der er et behov for en byggeskadeforsikring

det spørgsmål hvor nogle sagde at man

fundet ud af at lejerne blev stillet dårligere

stilles ringere ved at ophæve kravet og derfor er det vi

så har der været en enkelt ting omkring certificeringsordningen som jeg synes jeg har sagt lidt om men altså jeg beder bare om at man husker når man vurderer lovforslaget at det er det klare udgangspunkt at indførelsen af en certificeringsordning ikke må medføre en forringelse af sikkerhedsniveauet

huske at det betyder at man

bygger en ordning op om akkreditering og det vil sige at akkrediteringsorganerne skal sikre at de certificerede virksomheder har de rette

kompetencer til at dokumentere overholdelse af de tekniske bestemmelser i bygningsreglementet når man akkrediterer sikrer man sig jo at det er de rigtige virksomheder

det er bygherrens og dennes rådgiveres ansvar at sikre at bygningsreglementets krav er overholdt i byggeriet det ændrer den kommende certificeringsordning ikke på med de ord håber jeg så at vi vil kunne få en god behandling i udvalget og som altid stiller jeg gerne op

om ikke der er noget der skrider der når et certificeret firma skal udføre en opgave hurtigt og godt

også kan blive certificeret jeg forstår godt at en mindre kommune med måske under fem tusind indbyggere ikke kan

forholde sig til et kompliceret byggeri

en udvalgsbehandling at få belyst om ikke

kompliceret og bureaukratisk så at rette op på det

her vil det i hvert fald være sådan for de firmaer der bygger at de nu

løsning man skal have uanset hvilken kommune man er i det tror jeg altså er godt men jeg svarer gerne på spørgsmål hvis der skulle

en langt bedre og mere sammenhængende kollektiv trafik i hovedstadsområdet

netop det her forslag har fundet nåde for venstreregeringens ellers meget kritiske indstilling over for kollektiv trafik

oplevet at man blandt andet i aalborg havde haft udsigt til også at skulle have en letbane men det forslag

nordjyderne blev svigtet ret så voldsomt

der udsigt til at trafikken tager til

man kommer til at sande til i trafikproblemer i det nordjyske

hedde letbanen i ring tre kommer til at hedde hovedstadens hovedstadens letbane

stedet for syv og tyve stationer otte og tyve stationer det hænger også sammen med

at man også kan få betjent ikke bare periferien af danmarks tekniske universitet men at man også kommer ind på selve campus og betjener de mange studerende ansatte forskere og andre

letbanen i ring tre eller hovedstadens letbane som den kommer til at hedde med forslaget her er jo en helt fabelagtig idé og strategi

været nede at bade man kan have været på kunstmuseet arken og så kan man tage tage

letbanen til glostrup med butikscenter med

komme videre til herlev hvor der også er station hvor der er herlev sygehus og så videre op til lundtofte og danmarks tekniske universitet en række forskellige steder hvor man også kommer forbi s togsstationer og andet

temmelig geniale byplanlægning eller regionsplanlægning der er i hovedstadsområdet med fingerplanen

bliver endnu mere optimal hvor man også på tværs af de her fingre som s togslinjerne jo på mange måder illustrerer

så det er kolossalt positivt og det vil uvægerlig betyde at der kommer til

den kollektive trafik til fordel for klima og miljø

byudvikling ikke mindst i lyngby hvor man virkelig har lagt sig i selen nu

en bedre dækning af danmarks tekniske

har været et meget engageret byplanlægningsudvalg med viceborgmester simon pihl sørensen i spidsen som har slået på tromme

meget meget positive fra socialdemokratisk side der lægges op til

i dagtimerne og ti minuttersdrift om aftenen og søn og helligdage vi går i gang med anlægsprojektet her i sytten og skulle gerne være klar til at køre med det første letbanetog i to tusind og tre og tyve

positivt jeg skal nævne at

at gøre projektet endnu bedre noget af det vi har hørt fra blandt andet herlevs meget dygtige og engagerede borgmester

når man passerer herlev sygehus hvor der lægges op til en højere hastighed end den

vil vi nok fra socialdemokratisk side spørge lidt ind til om det nu er tilstrækkelig gennemtænkt

vi kan være sikre på at trafiksikkerheden er okay og om herlev kommune bliver pålagt større udgifter end

var planlagt men alt i alt kan vi støtte det her forslag om end vi dog fra socialdemokratisk side

droppe letbanen i aalborg

set har en bedre samfundsmæssig forrentning end det her projekt hvorfor ikke når det er at vi kan se så stor en glæde ved

i det her projekt sprede det ud til endnu flere

har brug for mere kollektiv trafik ikke for mindre og der er det lidt sørgeligt at regeringen har droppet banen i aalborg men vi glæder os

netop havde slået sig op på så skal man ikke stemme på herre rasmus jarlov og de konservative

i forhold til den måde man beregner samfundsøkonomi

er et gode at man kan komme hurtigt fra a til b

det fremragende også samfundsøkonomisk

alt er slukket alt er droppet intet bliver til noget dog med undtagelse af det her fantastiske projekt som lige har

veje broer og anlæg i forhold til aalborg

det rigtigt at aalborgensere og nordjyder altid mulighederne i problemerne frem for problemerne i mulighederne

man er havnet i som et afsæt til at gøre noget nyt

fundet en løsning i aalborg der kommer til at du til noget

forbinde alle fingrene alle s togsfingrene så man ikke nødvendigvis skal ind at vende

en kæmpe gevinst for den kollektive trafik og det vil alt andet lige også blive en gevinst for miljøet

være anderledes når man får den her sammenhæng mellem fingrene

havde gerne set det havde heddet hovedstadens sporvogne ligesom i gamle dage for det er jo reelt det det er

her anlægslov får vi virkelig skubbet det arbejde som vi tidligere i en bred kreds har været med til

nævnt fra lundtofte i nord til ishøj i syd en fantastisk strækning og noget af

særlige reguleringer i i forhold til lovgivningen blandt andet

klageadgang og så videre det er meget teknisk

så vil jeg godt lige sige at når man diskuterer samfundsøkonomi

man kan næsten få det resultat som man ønsker hvis man vil fremme et projekt

vi ved alle sammen godt at det er sådan det er

bare slå fast at der er masser af undersøgelser der viser at skinnebåren trafik flytter flere passagerer end busser gør sådan er det bare det er og bliver mere attraktivt at sætte sig ind i en letbane end det er

en tro på at det vil fremme brugen af kollektiv trafik

vi får lidt færre biler i den her korridor

regne ind hvad der er af spildtimer ved

have den anskuelse at det her kunne bidrage

men i i aalborg er man jo kreative og tænker

arbejde videre med de her brt løsninger der håber jeg bare når man tænker busløsning

vi skulle bygge letbane for en milliard i aalborg eller om vi skulle spare en milliard på de ældre

pengene på kunne der være nogle andre trafikprojekter eksempelvis i østjylland bare for at nævne et tilfældigt område som måske var mere påtrængende efter herre kim christiansens opfattelse eller kunne

noget andet man kunne forestille sig det her er en invitation til at diskutere om det her er den rigtige måde

i ring tre som binder hele fingerplanen sammen det er et unikt og et visionært projekt

og det synes vi er godt og det er nok lidt polemisk når herre rasmus jarlov spørger ind til om vi kunne tænke os at bruge pengene på grænsekontrol ja selvfølgelig kunne vi

proces i meget meget lang tid og hvor vi også løbende har sat penge af så jeg ser ingen grund til at

af nye projekter som kunne være mere hensigtsmæssige

det tror jeg på at letbanen kan gøre og jeg tror faktisk også at rent samfundsøkonomisk

synes jeg selvfølgelig er ærgerligt men men det må vi jo acceptere

skal starte i to tusind og sytten og at den forventes afsluttet i to tusind og tre og tyve alternativt to tusind og fire og tyve med dette lovforslag fastlægger vi den endelige linjeføring for de otte og tyve

ring tre korridoren med angivelse af otte og tyve stationer kontrol og vedligeholdelsescenter samt omformerstationer derudover giver vi bemyndigelse til selskabet

letbanen på ring tre til at anlægge banen og efterfølgende drive letbanen det er klart at et omfattende anlægsprojekt som dette ikke kan gennemføres uden gene for naboerne herunder med hensyn til støjbelastning mens arbejdet pågår

kan anlægsarbejdet få negative konsekvenser for bilers og lastbilers fremkommelighed i området denne hæmmende effekt for vejtrafikken skal naturligvis minimeres mest muligt ellers koster det samfundet betydelige tab som følge af forlænget køretid derfor glæder det mig at regeringen netop har skrevet ind i lovforslaget at man skal tage hensyn til bilernes fremkommelighed hvorfor det kan være nødvendigt at gennemføre en række anlægsarbejder om aftenen natten og i weekenderne for at undgå at forstyrre trafikken i myldretiden og

ved jo alle hvordan den ser ud i hovedstadsområdet vi skal altid gå efter at bevare fremdriften i trafikken samtidig tager lovforslaget hensyn til naboerne ved at der gennemføres forskellige afværgetiltag

transport og bygningsministeren vil blandt andet tage initiativ til at udarbejde en støjhåndteringsplan i samarbejde med de berørte kommuner

på ring tre vil styrke mobiliteten i hovedstadsområdet på tværs af fingrene og gøre livet lettere for pendlere og andre passagerer med dette lovforslag tager vi det næste vigtige skridt

det står klart at det nationale anlægsloft var sprængt og der var ikke plads til det så derfor synes jeg

prehn skulle glæde sig over at vi nu kan iværksætte det her og så i øvrigt glæde sig over at der i aalborg tegner sig

alternativ løsning som er langt billigere og som formentlig får en god

andet er

som var der hvorimod andre

er jo så lidt forskelligt jeg ved godt jeg sætter sagen lidt på spidsen nu men er baggrunden for her var pengene der og det var de altså ikke rigtig dengang man aftalte letbanen i aalborg det er det der adskiller de

til at lukke klampenborgvej som er en meget vigtig hovedtrafikåre igennem kommunen som har en lidt svær geografi på grund af nogle søer der afgrænser hvilket areal man kan bygge

lorentzen ville anerkende at det her kommer til at betyde at biltrafikken i københavns omegn bliver

andre trafikprojekter rundtomkring i landet som det samfundsøkonomisk og fremkommelighedsmæssigt gav mere mening at gennemføre end

komme til at have en hæmmende virkning på fremkommeligheden på vejene så der er fordele og ulemper derudover er letbaner generelt en ret dyr løsning sammenlignet med for eksempel højklassebusløsninger men det her projekt blev aftalt for mange år siden af en bred skare her i folketinget og det står vi selvfølgelig ved nu skal vi se

var desværre ikke tilfældet med letbaneprojektet i aalborg det kunne man bedre stoppe

men men jeg tror det er en del af forklaringen vi synes også det

navneforandring til hovedstadens letbane

igangsat de analyser som vi egentlig har besluttet

bedre og billigere forligskredsen om et samlet letbanenet i hovedstaden så ville meget

at det er erfaringerne

fra metrobyggeriet

af for eksempel naboer

støv og vibrationer

her at man jo også i lovforslaget lægger op til at

arbejde om aftenen og natten og i weekender

metrobyggeriet derfor har man jo også direkte skrevet

håndtere problemerne på anden vis end forudsat ved den almindelige miljøretlige regulering derfor indfører man altså her i lovforslaget nogle særlige regler

om naturbeskyttelses og miljølovgivningen

i transportministeriets optik en negativ rolle

synes vi faktisk er ganske ganske

så opererer man selvfølgelig med det samme som man også fandt ud af til sidst

hvis man kommer ud for at der sker en en voldsom overskridelse af grænserne for støv støj og vibrationer

noget kompensation eller

deres bolig nu tror ikke der er en forventning om at at problemerne

bliver så voldsomme som de har været med metroen men det kan man jo ikke vide så gør man også

i bemærkningerne til lovforslaget meget ud af at forklare at århuskonventionen er overholdt

jeg vil også vove den påstand at århuskonventionen er klart udfordret med det her lovforslag

blandt andet århuskonventionens bestemmelser om at man skal have en billig nem og hurtig prøvelse af det her det eneste

advokater og

ikke må koste noget så skal der da i hvert fald følge nogle nogle tilskudsmuligheder med

stille forslag om og jeg håber at udvalget

vi får en ekspertvurdering af nogle af de ting jeg har været inde på her

i forhold til århuskonventionen vi vil

i miljøret og eu miljøret

er noget andet der undrer mig

henning hyllested er meget garvet og trænet her i folketinget

os på miljø og på klima

ikke underligt at de nu er imod letbanen

de rigtige grønne partier nemlig enhedslisten at de konservative lige pludselig siger en masse om det grønne

populisme der er ikke ret mange partier i det her folketing som ønsker at lægge sig ud med bilister og bilister er en magtfuld faktor

det er fuldstændig korrekt som det ligesom har været inde i spørgerunden at letbanen

fra fra bilerne altså fra vejarealet til biler det er klart

formålene meningen med letbanen er netop at overflytte biltrafik til kollektiv trafik

at man giver og tager og for vores skyld må man gerne skynde sig rigtig langsomt må jeg sige inden det her projekt sættes i gang

var langt mere påkrævet

fat i debatten fra før dels er der en meget ringe samfundsøkonomi i det her projekt det er jo sjældent at vi investerer milliarder i noget med negativ forrentning men det er faktisk tilfældet her

dels vil projektet ikke ændre meget på biltrafikken og på miljøbelastningen tværtimod vil miljøbelastningen være enorm når letbanen bygges

være enige i noget af det

er at det vil genere rigtig mange mennesker i anlægsfasen

biltrafikken som formentlig vil søge andre strækninger altså andre parallelgader kan vi se i bemærkningerne offentlig transport er meget kostbar

vi har set i pressen her i ugens løb at selv om vi investerer dobbelt så meget i offentlig transport og det har vi jo gjort

det er efterhånden blevet luksus

nogle vil så sige at vi skal bruge endnu flere midler på de her kollektive løsninger

helt sikker på da disse meget store investeringer som vi er i gang med i de store byer naturligvis

vi også begynde at tage hensyn til de muligheder teknologien

den førerløse bil er faktisk lige om hjørnet er der nogle

og de færreste vil formentlig være uenige i at den kommer til at spille

afhængigt af udbredelsen og så vil trængselsproblemerne stille og roligt forsvinde al den stund at færre

og flytte mange flere passagerer per enhed det vil ikke kun være i myldretiden der er trafik for bilerne kører jo hele tiden det giver jo færre biler og vi ved også at de er mindre så vi skal i hvert fald tænke os rigtig godt om når vi foretager de her meget

række rigtig langt frem i tiden

år frem transportudvalget har

pludselig kan få parker inde i byen hvor der har været parkeringspladser og som sagt

hurtigt tingene går det er der ikke rigtig nogen der kan men det er vigtigt at have det aspekt med det synes jeg godt man flage

i byerne fordi vi kan forudse at der måske sker nogle dramatiske ændringer

også kan befordres af en styrkelse af den kollektive trafik

gå til sine partnere

på den anden fløj den borgerlige fløj og fortælle dem hvordan det måske kommer til at se ud i fremtiden eller sandsynligvis kommer til at se ud i fremtiden

og så er det jo ærgerligt at bruge så mange penge når der ikke er nogen miljøforbedringer og

situation hvor teknologien hjælper os ret meget

og vi glæder os til at se processen omkring letbanen gå fornuftigt videre det er rigtig vigtigt for trafikafviklingen omkring københavn at der skabes nogle alternativer til bilkørsel og yderligere offentlige transportmuligheder og vi ser med stor forventning på projektets udførelse i praksis vi mener også der er gjort meget

naturarealer til linjeføring og så videre vi ville derfor ønske at vi kunne give vores udelte støtte til forslaget det er tæt på vi synes

i udvalgsbehandlingen og det drejer sig naturligvis om den fjernelse af klageadgang som herre henning hyllested også nævnte vi forstår godt at der er brug for at holde store anlægsarbejder i kort snor med metroen i

finder vi det kritisabelt at der i lovforslaget indgår en sådan generel fjernelse af klageadgangen omkring projektet

vi er altså helt grundlæggende positive over for letbanen

ring tre men vi vil meget gerne høre mere om den fjernelse af klageadgangen og det brud på retspraksis som sker

foregår nu beregnet på én vis

den offentlige transport i forhold til det skinnebårne kontra

kan glæde sig lidt over det er jo fordi vi her i danmark gør det ordentligt når vi siger at vi gerne vil høre både kommuner indbyggere virksomheder

virkelig sige at man har gjort med det her projekt jeg har været transportordfører i godt fire år nu og der har virkelig været mange runder

med økonomi og så videre og så videre nu er det lykkedes langt om længe at få sat stregerne rigtigt få alle de her kommuner med og nu kan vi jo så

endelig behandle det her lovforslag

fingerplan som mange af mine kollegaer har talt om hvor det er ligesom med med vores fingre at man ikke rigtig kan komme på tværs

det er det vi ser her i københavn hvor man måske medmindre man tager en bus skal helt ind og vende omkring københavns hovedbanegård for så at køre ud af byen igen i en anden retning den her letbane går på tværs af de s togsfingre og knytter den kollektive trafik rigtig godt sammen

og liberal alliance er med i og derfor kan man undre sig lidt over den den store debat i dag fordi partierne har forpligtet sig til at stemme for og derfor kan det

at der bliver luftet om man kan undgå den her letbane det er jo altså en syv år gammel

fordi det jo er sådan med forlig at man også nogle gange er med i noget som nogle andre gerne vil have

kan jeg jo undre mig over at herre rasmus jarlov han stiller nok et spørgsmål lige om lidt bruger den her samfundsøkonomi så meget som herre rasmus jarlov gør

pape poulsen der har været borgmester i viborg

at man hvis man følger finansministeriets meget klare linjer

en beregning end det man gør nemlig for eksempel erhvervseffekter som også

det er det samme med det her projekt man kan også nævne at

noget som metroen her i københavn har en dårlig samfundsøkonomi fordi man i beregningen antager at bilerne kan køre halvtreds

fyrre til fem og fyrre kilometer per time i gennemsnit og ergo mener man at så taber man tid med at bygge en metro og så er der dårlig samfundsøkonomi men enhver ved jo at man

de veje det ved enhver fordi der er de køer der er og der kan det her jo være med til at løsne lidt op på på de bilkøer der er i københavn og den udfordring

heller ikke er så meget plads til at udvide motorvejene på så stor støtte fra radikale venstre

til det her projekt som vi ser som noget hvor man får endnu mere ud af den kollektive trafik der allerede er

fuldstændig enig med det konservative folkeparti og hvis man

tager erhvervseffekterne med ind og ser hvordan man binder den kollektive trafik i det her tilfælde s togsnettet og metroen endnu bedre sammen så mener jeg at det her er en

at det her motorvejsprojekt ved viborg

at det blev enormt dyrt det er også grunden til

i hvert fald ikke dårligt med at gøre det på den her måde når man ser på den meget meget lange proces med høringer og kommunevalg og virksomhedsinddragelse og debatter her i salen

blive hørt og projektet er også blevet ændret mange gange undervejs i de

har vi haft en lang demokratisk

i byerne er i dag floder af forurening og støj og meget tid spildes med at sidde og kukkelure i bilkøer til gene for borgerne og til skade for miljø og klima

en opgave at flytte folk fra biler til tog busser og letbaner det er der fremtid i med ring tre

den kollektive trafik et tiltrængt løft

vi er nødt til at prioritere trafikprojekter rundtomkring i landet

og hvor det er meget tvivlsomt om der kommer mere fremkommelighed så synes vi ikke

er fornuftigt at gennemføre det tvivlsomt om der kommer mere

så er det fordi letbanen kommer til at indsnævre

bruger letbanen vil kunne komme hurtigere frem mens de mennesker som bruger busser og biler og det er jo mange mange hundrede tusinder der bruger

det giver nogle voldsomme udfordringer for biltrafikken det giver også lokalt rundtomkring særlig i lyngby

klampenborgvej er nødt til at blive lukket det er en hovedvej i det område og det giver

meget store problemer derude så der er andre trafikprojekter som vil være mere påkrævede og som vil være en bedre brug af pengene jeg kan nævne nogle eksempler

en udvidelse af ringvejene i hovedstaden vil også være fornuftig en udvidelse af e45 i østjylland eller fynske motorvej vil også være bedre trafikprojekter

i den aftale også nogle trafikprojekter som

meget begejstret for og så er man

være sådan hvis vi indgår en en politisk aftale hvor der er nogle dele som vi er begejstret for og nogle dele som vi er knap så begejstret for at så gennemfører vi de ting som vi er begejstret for og springer fra de ting som vi er mindre begejstret for

ikke agere som politisk parti men derfor vil jeg have lov til

at agitere for og opfordre de andre partier som er med i den her aftale

prisen er steget på det her letbaneprojekt

er også kommet en masse beregninger som viser at det ikke samfundsøkonomisk eller trafikmæssigt er et godt projekt og den her politiske aftale kan selvfølgelig ændres hvis aftalepartierne ønsker at

at konservative er klar til

rigtig glad for at høre fra liberal alliance at det var de også klar til

egentlig op til de andre partier jeg har ikke en

voldsom stor optimisme efter jeg har hørt de andre ordførere her

i dag men jeg vil kæmpe

den videre proces og håber rigtig meget at

selv som et grønt parti der vil gøre noget for klima for miljø for bekæmpelse af trængsel hvordan kan man så være imod det her projekt

hvem under den tidligere vk regering var det faktisk der lancerede det her forslag

transportminister der lancerede den her idé og gennemførte den i

er det netop fordi som herre rasmus prehn siger at vi er tilhængere af at gøre noget ved trængslen

som giver mest fremkommelighed for pengene

den er god for dem der bruger letbanen men den er dårlig for de hundredtusindvis af mennesker som bruger ring tre som er en hovedtrafikåre i hovedstadsområdet og som det er helt afgørende at få til at fungere

der var ude med piber og trommer og lancere det her forslag i medierne som sit eget konservative forslag et forslag som ville være et stort skridt frem for den kollektive trafik er det ikke rigtigt at det netop var et konservativt forslag lanceret

at aftalepartierne er

vi er klar til at droppe projektet

socialdemokraterne og konservative og der

set ikke noget galt i at vi har forskellige prioriteringer og at vi vurderer forskelligt om det her projekt er er godt eller skidt det synes jeg er mere interessant end

at give et tilbud til dem der ikke har mulighed for at køre bil men det er jo også at dæmpe den eksisterende biltrafik

en god afsmittende virkning på vores miljø og vores klima

man så stiller et godt kollektivt transportmiddel til rådighed for de bilister

så det er rigtig nok at arealet fjernes

strengt taget også det der er meningen hvis man vil

og alligevel sander trafikken til efter nogle år

det har vi jo oplevet da ikke mindst

sandet til så det er jo ikke en løsning og derfor må der findes alternative

afvejning imellem at man kan forbedre forholdene for en gruppe af trafikanter markant og så må man

leve med en lille forværring

for en anden gruppe af trafikanter

bliver øget det er jeg bare ikke overbevist om er tilfældet med den her letbaneløsning fordi det ikke er særlig effektivt

kører sporvogne på vejen hvor der så ikke kan køre biler når

vi er mindre begejstrede for og så bare får gennemført de projekter som vi er

for aftalen er selvfølgelig en helhed og der må man tage det sure med det søde men derfor kan man jo stadig væk godt opfordre de trafikordførere som sidder her i salen

projekt som åbenlyst ikke er specielt godt for hverken fremkommelighed eller

dansk folkeparti om man vil være med til det

en god idé at bruge pengene på noget

de her penge som

taler meget om kunne man jo bruge meget bedre på andre projekter kunne man ikke få en idé om hvad det var for

det dårligste trafikprojekt

lang række andre projekter nu når jeg

stolt og bramfrit erklærede sig som

ved at etablere nogle bedre forhold for den kollektive trafik vil vi kunne reducere den trafik og det kan blandt andet ske ved en letbane sagde altså lars

som dengang var minister han fik så meget ros dengang og det konservative også og nu var de det grønne parti det var også dengang man

er illegitimt at jeg siger i dag

men vi vil også gerne have lov til at sige at alle aftaler jo kan laves om hvis aftalepartierne kan overtales til

derfor lægger jeg min energi i at forsøge at overtale aftalepartierne til at lave aftalen om

det er mere interessant at socialdemokraterne forsvarer den holdning de har

fem og tres om letbane på ring tre

man som vælger ved hvor man har sit parti når så vigtige spørgsmål som en styrkelse af den

hvor store problemer det her projekt

vvm proces der er gået forud for fremsættelsen af lovforslaget det er således de lokale parter der har besluttet linjeføringen og linjeføringen er både i ishøj og lyngby taarbæk kommuner ændret på på grund af at der

mod den oprindelig foreslåede linjeføring de to kommuner valgte så at lytte til borgerne og anmodede derfor hovedstadens letbane om en ændret linjeføring der blev herefter udarbejdet et tillæg til vvm redegørelsen om ændringerne som så efterfølgende er indarbejdet i grundlaget for

derudover havde ledningsejerne en række andre bekymringer som vi ligeledes har lyttet til

således nedsat et hurtigtarbejdende udvalg der skal se på de problemstillinger og komme med en afrapportering der vil blive sendt til transport og bygningsudvalget målet er at afrapporteringen kan indgå i lovbehandlingen

på en velvillig behandling af lovforslaget

jeg nævnte i min ordførertale at der var nogle bekymringer

for herlev kommune hvor den

den hastighed man skulle køre igennem herlev med i forhold til trafiksikkerhed og andet er det noget ministeren vil være med til

jeg spørger selvfølgelig fordi vi i bedre og billigere forligskredsen jo afsatte penge til analyser som ministeren så fjernede så kom de tilbage igen

beskåret så jeg ved ikke rigtig hvad det bliver til men ser ministeren det her som en vision

det her projekt er jo i den grad kendetegnet ved at give en minussamfundsvækst og det vil altså sige at det er meget dyrt for samfundet at lave

nogle projekter her men det ved de fleste jo

at lave flere af den slags projekter skal man altså huske at

forbedring af klima og miljø er det klart at et sammenhængende net

jeg tænker jo på en letbane på frederikssundsvej med forbindelse til letbanen

i i hovedstadsområdet og mange andre steder det skulle jo netop kunne give den der synergieffekt

give en stor samfundsøkonomisk gevinst men jeg vil gerne undersøge det og svare på det det gælder i øvrigt også hvad

at høre ministeren

et meget meget smalt flertal havde

en finanslov og derfor følte vi os jo på ingen måde forpligtet til at gennemføre et projekt i aalborg

er sådan vi gerne vil have det for det ønsker vi os politisk det var

at svare til herre henning hyllested så jo sådan er det

sådan ved alle forlig man indgår men det er ikke

var en stor økonomisk gevinst for samfundet

det gavner trafikmoralen og det gavner og øger respekten for fartgrænserne hvis fartgrænserne opleves som for lave i forhold til hvad der føles sikkert på en given vejstrækning

mere rigtigt af men jeg konstaterer bare at det er sådan

hvor de giver god mening

at holde sig for øje man skal vurdere vejene og lige nu er vejdirektoratet ved at lægge sidste hånd på deres rapport om hvordan det er gået på de godt

statsvej hvor der igennem tre år har været kørt med halvfems kilometer per time jeg synes

og og derfor må jeg jo sige at jeg synes det er en god idé at vi får det undersøgt men men jeg forventer at vi får resultatet om ganske kort tid

et andet forhold som vi er nødt til

det er jo ikke altid man lige tænker alle tingene igennem

forskellige veje færdselsloven sondrer grundlæggende mellem veje i tættere bebygget område hvor hastighedsgrænsen er halvtreds

uden for tættere bebygget område hvor hastighedsgrænsen er firs kilometer per time og derudover er der naturligvis motorveje og motortrafikveje hvis vi alligevel bruger betegnelsen landeveje

er landeveje derfor alle veje som ikke

det efterlader jo en broget skare af vejtyper lige fra større veje i nogle byområder til det vidtforgrenede net af småveje på landet og en meget stor del af de veje vi kalder landeveje er kommuneveje med meget smalle kørebaner og skarpe sving andre landeveje er faktisk veje i nogle af

københavn derfor skal vi nok også når vi får vejdirektoratets rapport kigge lidt på hvad det egentlig er for nogle veje vi tænker på når vi taler

noget økonomi i det her når vi ikke i lovgivningen i dag opererer med begrebet landeveje ved en udpegning af strækninger med halvfems

det kræver en særlig skiltning og det koster nogle penge desuden viser erfaringen

at opgradere mange af de valgte strækninger med nogle sikkerhedsforanstaltninger

det må vi se på sammen men jeg vil godt sige til

at der har været enkelte journalister der har set

her skulle være et modsætningsforhold jeg har forsøgt at

at jeg synes at når man har en rapport på vej

nogle erfaringer som kan hjælpe os til

at jeg har fuld forståelse for og som sagt er det slet ingen kritik at man bruger udtrykket landeveje

alle sammen mere eller mindre men vi er bare nødt til når

kan finde hinanden i udvalget så vi også på en

måde kan få skrevet hvad det er vi kunne tænke os

men det må jo komme an på en forhandling men helt overordnet

mens jeg afslutter vil jeg gentage at jeg har sympati for forslaget og

er indstillet på at vi skal bevæge os i retning af at få nogle fornuftige hastighedsgrænser på større danske veje hvilket vi også allerede er i fuld gang med

februar fremsætter regeringen så et lovforslag om netop at gøre det muligt at hæve hastighedsgrænsen på motortrafikveje til hundrede

og er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt men lad os se evalueringen af vejdirektoratets forsøg og beslutte de videre skridt i forhold til landevejene på et bedre og oplyst grundlag

sådan har jeg i hvert fald tolket det er jo som jeg

ellers skal man jo ind og finde de penge sådan har jeg i hvert fald tilladt mig

ikke kan se enden

nu nævnte ministeren også at nogle af de her landeveje

en landevej at gøre så jeg håber ikke at det her skal blive en strid om en definition af hvad

inden for bymæssig bebyggelse så er der motortrafikveje eller motorveje

alle de andre veje og hvis man agter at skelne imellem dem

må man lige have defineret hvordan man gør det jeg er indstillet på at vi finder en definition

jeg tror også i det her tilfælde

menes med begrebet de danske landeveje er det de danske hovedveje der menes eller er det alle veje uden for bymæssig bebyggelse der menes

også en del små snoede veje rundtomkring i landet jeg må også sige at

går ind for generelt at hæve hastigheden fra firs

begrebet de danske landeveje eller hovedveje

landevejene skråstreg hovedvejene fordi vi ved at fart er medvirkende årsag til over halvdelen af alle trafikdrab

statistikkerne at landevejene skråstreg hovedvejene er overrepræsenteret i statistikkerne over de alvorligste uheld

vi ikke afvisende over for at undersøge om der er strækninger hvor det giver god mening og ikke mindsker trafiksikkerheden at hæve den tilladte hastighed fra firs

går på kompromis med sikkerheden for os bør højere fart rent faktisk gå hånd i hånd med sikkerhed hvorfor mener vi så at det kan være fornuftigt at undersøge om der er strækninger hvor hastigheden

af det forsøg som ministeren omtalte fra to tusind og elleve hvor vejdirektoratet på hundrede

udvalgte strækninger har hævet hastigheden fra firs

ikke på de strækninger har resulteret i flere trafikdrab

og ifølge eksperterne

betyder stor spredning i hastighederne at flere vil forsøge at overhale

kan en højere fart på visse strækninger betyde mindre spredning i hastigheden og dermed færre

finder vi det måske lidt meningsløst at der er en forholdsvis lav tilladt hastighed

derfor fristet til at køre stærkere end tilladt derfor er det

sådan at hvis man på de udvalgte strækninger hvor det kan give god mening rent faktisk kan lave

faktisk også kunne betyde en større sikkerhed men som jeg sagde

at det er mest fornuftigt at afvente den egentlige evaluering

mener faktisk også at vi så vil have et mere sagligt grundlag at tage beslutningen

tæt dialog med vejdirektoratet politiet og kommunerne som i det her tilfælde også vil blive omfattet og

på visse udvalgte strækninger kan øge hastigheden fra firs

det også er meget fornuftigt at kigge på om det rent faktisk er sådan at på motortrafikveje kan

på strækninger hvor det giver god mening så vi støtter som sagt ikke forslaget om generelt at hæve hastigheden fra firs

men opfordrer til en drøftelse blandt alle folketingets partier om at det på udvalgte strækninger vil være trafiksikkert at hæve hastigheden fra

jo ikke rigtigt at farten ikke steg der er jo en konsekvens af stigende fart og det er at de ulykker der opstår bliver af alvorligere karakter

sat farten ned og dem som måske var med til at trafikken netop ikke

sat farten op det er jo også en del af hele forklaringen på

ud fra visionen fart med fornuft halvfems kilometer per time på sikre landevejsstrækninger vil styrke samfundets mobilitet desuden

vil en mere logisk og rimelig fartgrænse bidrage

øget forståelse og respekt for fartgrænser blandt bilisterne det styrker trafikmoralen og dermed også trafiksikkerheden der skal naturligvis tages højde for farlige steder i trafikken hvor der kan være behov for at fastholde firs kilometer per time eller skilte ned til halvfjerds kilometer per time eller lavere nu skal det her ikke blive en strid om definitioner men det er vigtigt at vi i debatten er helt skarpe på hvad vi mener med ordet landevej ordet landevej

omfatter de større lige og sikre statsveje og en lang række tidligere amtsveje der nu administreres af kommunerne det er én kategori

mange mange kilometer mindre kommuneveje med smal kørebane og mange sving nogle kalder dem også for biveje men når vi skal til at lovgive om det her med højere fart

vi er helt skarpe på og tager højde

og derfor har vi bedt vejdirektoratet kigge nærmere på det det står også klart at der ved en indførelse af halvfems kilometer per time på landeveje kan være behov for nogle trafiksikkerhedsmæssige kompenserende tiltag nogle steder og det koster jo penge det gælder for eksempel skilte autoværn opfyldning af grøftekanter

være træfældning af hensyn til overskueligheden med videre disse penge skal vi selvsagt også have fundet før vi kan bruge dem i april to tusind og elleve iværksatte vi et treårigt forsøg med halvfems kilometer per time på en række udvalgte landevejsstrækninger omkring hundrede

og det har faktisk givet meget lovende resultater det tyder på at der faktisk er færre som kører over hundrede kilometer per time på de strækninger hvor vi hævede

også noget der tyder på at trafikken er blevet mere glidende ved at nogle af dem der kørte meget langsomt kører lidt hurtigere så vi får et bedre flow i trafikken til gavn for sikkerheden så det er meget lovende

den rapport der kommer om resultaterne af det her forsøg og når vi har den rapport

har vi et rigtig godt fagligt grundlag

som nævnt har venstre meget stor sympati for dette fornuftige forslag fra dansk

vi ser frem til den videre udvalgsbehandling af

vi forhåbentlig kan lande med en beretning der danner rammen om det videre arbejde på tværs af regeringen og partierne med at få indført halvfems kilometer per time på langt flere af vores sikre landevejsstrækninger venstre fastholder således målet om halvfems kilometer per time på sikre landeveje og vi agter at leve op til vores løfter i takt med at grundlaget og finansieringen er helt på plads og derfor må jeg deler transportministerens forbløffelse over dagens omtale af denne sag i dele af pressen

de blå partier havde givet hinanden og det var et håndslag på at når der nu kom et regeringsskifte så

begrebet landevej og det er faktisk taget lige ud af vores fælles beslutningsforslag

ud og her er der så et ekstra argument for det

og så er vi klar til at køre videre med det her og det er jo ikke nogen kritik af dansk folkepartis aktuelle

vi har gang i det synes jeg faktisk er rigtig godt så så dansk folkeparti sparker en åben dør ind

motortrafikveje eller landeveje hvad det så end er

udvalgte strækninger af den ene og den anden slags veje og for udvalgte køretøjer er rigtig lang fra herre kristian pihl lorentzen og venstre og den øvrige borgerlige fløj det skal styrke trafikmoralen siger herre kristian pihl lorentzen også

jeg er helt med på at herre kristian pihl lorentzen gerne

meget godt at der er nogle helt klare objektive regler fastsat af politiet og vejdirektoratet om

hvis folk har en opfattelse af at her har vi en lang lige landevej hvor man kan se enden som herre kim christiansen sagde så kunne de jo godt komme til at træde lidt

meget på speederen fordi det er fornuftigt at køre stærkere der

i overensstemmelse med sund fornuft det tror vi på styrker trafikmoralen respekten for fartgrænserne og i sidste ende styrker trafiksikkerheden

er en række ting vi justerer forleden behandlede vi forslaget om at hæve farten for for trailere og campingvogne på motorveje og landeveje fordi det er fornuftigt og vi har også planer om hundrede kilometer

skal også have med at lastbiler skal kunne følge trafikken i bymæssig bebyggelse så de her forslag

alle sammen under overskriften fart med fornuft og det er jeg sikker på i sidste ende vil styrke

har fastsat nye måltal frem mod 2020

ikke simpelt hen blive for dyrt er herre kristian pihl lorentzen af den opfattelse at

kan tippe over på et tidspunkt det går jo aldrig den anden vej jeg har endnu ikke hørt et

det har enhedslisten heller ikke foreslået

trods af at det har alvorlige konsekvenser

at der blandt andet i forbindelse med det her med halvfems på landevejen kan være behov for nogle kompenserende og sikkerhedsfremmende foranstaltninger nogle steder så så lad være med at male sådan et billede af at nu bliver der bare fri hastighed i danmark i øvrigt var det sådan

men virkeligheden

at trafiksikkerheden faktisk blev bedre

på de debatter vi har haft igennem lang tid at det her

man ikke sikrede ved at give endnu flere bilister mulighed for

trække ud i i bane to på motorvejene

og er ude af trit med det lovforslag l fire og firs om tempo hundrede campingvogne trailere og så videre

gav tempo hundrede campingvogne og den slags lov til at forhøje farten fra halvfjerds

så kom de i sync kan man sige med den øvrige trafik på de her berømte landeveje

hvis man nu forhøjer fartgrænsen til halvfems kilometer

flow er sådan man hiver op men man er jo ikke konsekvent

stykvis eller drypvis får forhøjet farten for nogle køretøjer

at farten for alle køretøjer lastbiler busser

jeg påstår ikke en aktuel plan om det men lur mig

i hvert fald utrolig dårligt ind det giver ikke noget flow tværtimod fastholder

berømte landeveje det kan da ikke være til fordel for

for den sags skyld hele den borgerlige fløjs tankegang

set taget højde for at vi beholder de fartgrænser vi har de har givet anledning til

man kan holde farten i ave med og

de her mange nye fotovogne på gaden jeg ved godt at

fotovogne

de har rent faktisk vist sig at give gode resultater

mindst på de landeveje som er de farligste vejstrækninger

man vil indskrænke indsatsen med

i hvert fald ophæve de måltal der gør at

bekymre sig så meget om at sende fotovogne på gaden og de har også rigtig meget andet at gøre og hist op og kom her nederst

altså med med fotovognene det er ærgerligt

og så får vi flowet på de firs kilometer

når det engang kommer så vi synes det er et utrolig

agter selvfølgelig endnu en gang at stemme imod forslaget

det begreb det siger sig selv noget kan jo tyde på at der ikke altid er en sammenhæng mellem stigende fart og et stigende

hvor ensartet et flow

de farlige situationer i praksis i bemærkningerne til beslutningsforslaget henvises

med al respekt for for dette fremragende

officielle ulykkesstatistik opsplittet

vejtyper og de mange lokale forhold som oftest er helt afgørende jeg er således enig med ministeren i at vi bør kigge på den her forsøgsrapport og så finde en pragmatisk løsning på det her spørgsmål og målet og sigtet er fuldstændig som dansk folkeparti har ønsket det nemlig at vi de steder hvor det giver sund fornuft

det er vi heller ikke i det her tilfælde men vi er altså heller ikke

det er klart at hvis der er undersøgelser der viser at det på visse typer strækninger og med en ordentlig og fornuftig indsats

faktisk kan højne trafiksikkerheden at

rådet for sikker trafik der er også henvist til

jeg læser ikke artiklen der er henvist til på helt samme måde jeg ser nemlig også sådan

der kan være nogle fordele

meget gerne se på men ikke overraskende kan som vi læser forslaget og som vi mener

sat ekstra autoværn op der er rumleriller og ekstra skiltning noget af det der formentlig har givet en effekt nu skal vi have den endelige rapport

for eksempel sætter den helt ned til tres kmt når der er et kryds

at kigge på og det har vi også tidligere udtalt til pressen

rigtig mange landeveje hvor det ikke vil give mening fordi der er stor forskel på landevejene

for sig når man siger en landevej er jo de her statsveje de gamle hovedveje der forbinder de større byer men der er også rigtig mange landeveje som

markveje som er nogle meget meget små og smalle veje og det er faktisk

allerfleste kilometer når man gør det op i antal kilometer og der synes vi det ville være en dårlig idé at sætte hastigheden op til halvfems kilometer

bevæget sig hen imod er at vi måske gør op med det i loven at der skal være én hastighed

kan gå ind og differentiere hastigheden

faktisk også højne trafiksikkerheden fordi bilisterne så overholder de her forskellige hastigheder fordi

de giver mening så jeg synes

at man godt kan få enderne til at mødes

ordlyden i det her beslutningsforslag men

man kunne lave nogle differentierede hastigheder på

er nej til beslutningsforslaget men ja til den konstruktive dialog

de andre steder hvor man har lavet differentierede hastigheder har givet meget god mening og de foreløbige resultater af de her forsøg man har lavet på landevejene synes jo også

den endelige evaluering men min oplevelse er i

nemlig hele stykket mellem viborg og skive hvor jeg kommer en del

det virker udmærket og oplevelsen hos politiet lokalt er også at det har virket udmærket

vil jo føre til en højere trafiksikkerhed men det overlader vi så i øvrigt trygt

politiet og vejdirektoratet at vurdere farten dræber og alt for mange kommer til skade i trafikken en generelt højere

højere fart jo flere uheld vil der nok være det skal man være ærlig omkring man skal ikke bilde nogen ind at

mere trafiksikkerhed men omvendt

det jo er godt for borgerne og for samfundet at

kan komme hurtigere frem og så skal man afveje det i

der helt klart er er strækninger på landeveje rundtomkring hvor man godt kan køre hurtigere der findes strækninger i jylland hvor man kører fuldstændig ligeud og er meget god

der kunne man formentlig godt køre med en hundrede og tyve

har jeg hørt vil jeg lige understrege det

helt uforsvarligt at køre så stærkt og

time være forsvarligt så vi synes det er fornuftigt

borgerne men det er nok for vidtgående at sige at det skal være på alle

på det seneste men vi må jo så se om vi kan ændre på den

jeg takker for den positive tilgang ikke mindst fra ministeren selv sf var positiv og det var vel egentlig kun

henning hyllested der var en lille smule eller måske meget kritisk i forhold

så for alligevel at legalisere det en lille smule fra enhedslistens side fik vi også at vide at det var en lille bil så er det jo ligesom på plads

vi får en god udvalgsbehandling og

jeg håber selvfølgelig kan lande det her i en beretning for

er til hinder for at vi kan gøre det her selv rådet for sikker trafik

at det var herre andreas steenberg der ville invitere dem ind til en snak de har jo tidligere givet udtryk for at det her

der være ganske sund fornuft i på baggrund af den midtvejsevaluering der har været så tak for debatten og tak for tilsagnet om at det her finder vi ud

så altid skal bære rundt på et pas forslagsstillerne henviser blandt andet til at lovgivningen mod terrorisme og hvidvaskning af penge betyder at det er blevet mere og mere nødvendigt at kunne legitimere sig med billedlegitimation konkret bliver det foreslået at alle borgere får mulighed for at anskaffe sig billedlegitimation der ligner et kørekort og til samme pris som et kørekort alternativt ønsker forslagsstillerne at man mod en rimelig brugerbetaling kan få et billede på sit sundhedskort jeg vil for god ordens skyld sige at hverken reglerne om pas kørekort eller sundhedskort hører under mit ressortområde

så mine bemærkninger til beslutningsforslaget tager afsæt

lad mig starte med at sige at vi i regeringen ligesom forslagsstillerne mener at det skal være let at anskaffe og anvende

vi mener sådan set også at prisen skal være rimelig så så langt er vi enige men i regeringen

at for eksempel borgere med et synshandicap skal have en særlig form for legitimation

parallelordning for for nogle borgere når regeringen på det punkt er uenig med forslagsstillerne

fordi det allerede i dag er muligt for alle danske statsborgere med et cpr nummer at få billed id nemlig et pas som borger med synshandicap har man derfor som enhver anden borger mulighed for at få billed id der kan bruges i alle de situationer

i beslutningsforslaget så en borger med synshandicap er derfor hverken bedre eller dårligere stillet end andre borgere med hensyn til muligheden for at få pas jeg forstår derfor beslutningsforslaget sådan at synspunktet er at et pas er upraktisk at medbringe og at det også er dyrere at anskaffe sig

det er selvfølgelig også argumenter som vi i regeringen har haft med i vores overvejelser om det her beslutningsforslag

helt med på at passets format som sådan er større end et kørekort men jeg bliver også nødt til at sige at jeg ikke mener at vi skal have en særlig legitimationsform fordi forslagsstillerne mener at et pas er upraktisk forslagsstillerne nævner så også et billede på

som jeg var inde på i starten

ikke mit ressortområde men sundheds og ældreministeren har oplyst at formålet med sundhedskortet er at dokumentere retten til ydelser efter

sundhedsloven og derfor skal sundhedskortet ikke betragtes som et identifikationskort hvis sundhedskortet skal til at udformes som et

merudgifter forbundet med det det vil være væsentlig dyrere at fremstille end det er i dag hvor der ikke er et billede på så derfor mener vi i regeringen sådan set ikke at et forslag om et billede på sundhedskortet er hensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt men vi vil gerne vise os lydhøre i forhold til at undersøge om der er en anden vej og en anden

generel mulighed findes faktisk på sundheds og ældreministeriets område i dag

jeg lede opmærksomheden hen på det der bliver kaldt alkoholkortet det er et kort som borgere over seksten år allerede i dag har mulighed for at erhverve sig

har til formål at unge kan legitimere sig i forbindelse med køb af alkohol og tobak og det indeholder navn billede og fødselsdato kortet må i dag højst koste hundrede og halvtreds kroner men anvendelsen af alkoholkortet som generelt billed id vil så kræve at der foretages nogle tilpasninger der skal laves nogle nærmere

undersøgelser af hvad det præcis er der skal til

diskussionen af at kortet skal påføres cpr nummer men også andre tilpasninger i forhold til kortets formål og den omfattede personkreds og hjemmelsgrundlaget skal så lige undersøges så er det også regeringens indstilling at udstedelsen af

skal ske med fuld brugerfinansiering og lovforslaget vil så i givet fald på baggrund af behovet for at lave de her nærmere undersøgelser først kunne fremsættes i folketingssamlingen

men lad os nu se om kortet efter en samlet vurdering er egnet til formålet det vil vi altså være indstillet på at gå ind og se på for netop at kunne finde en generel løsning

er det altså regeringens holdning at den her som den er præsenteret i beslutningsforslaget

særskilt betydning for en ganske lille gruppe borgere nemlig de borgere der hverken kan eller ønsker at erhverve kørekort og som heller ikke

her skal man selvfølgelig også huske at det jo ikke kun er borgere med for eksempel et synshandicap som af og til skal bruge et pas som legitimation

set også gældende for de danskere som

have et kørekort så lad mig understrege at det for regeringen er det vigtigste at alle befolkningsgrupper har adgang til den samme legitimation på de samme betingelser

set det de så allerede har i dag via passet men samtidig vil jeg gerne tilkendegive at vi vil se på om der kan tilvejebringes en yderligere legitimationsmulighed som er åben for alle men som beslutningsforslaget

er at udelukkende er det her med at undersøge alternative muligheder til at kunne billedlegitimere sig

alkoholkortet

at man kan bruge det i de situationer hvor man i dag

i forbindelse med at man skal erhverve sig en

det kan være i i forbindelse med at man skal optage lån i en bank eller underskrive en fuldmagt det kan være

forny deres pas men men som nævnt

ser jeg egentlig en en mulig vej i

kan udvides så vi der imødekommer det behov der også er

debatten med ministeren før om bornholmernes problemstilling hvor man

må man nok sige midlertidig løsning med at give knallertkørekort til pensionister

løsning men det viser måske meget godt at

dreje rosen over til ministeren vi skændes så tit

og hvor det skal sikres at man er over

forstår godt det må jeg så sige at man i dag

støtter intentionerne og hvis vi finder en løsning

hvad ministeren når at finde frem til lige umiddelbart

som det ligger her men hvis det ender med at vi i udvalget bliver enige om at lave det arbejde i ministeriet tror jeg

rigtig var gennemtænkt fra starten af så lad os nu gøre det her ordentligt vi deler intentionen vi

ikke den kan tilfredsstille alle parter så er vi egentlig ret

andet af hensyn til borgere med synshandicap men

nogle andre udfordringer i forhold til

bornholm men ministeren sagde så at der var fundet nogle løsninger

så vi kan tilgodese brugernes ønsker

danske handicaporganisationer som har

der laver billedlegitimation forefindes allerede i dag

er det heller ikke sikkert det bliver så dyrt som antaget somme tider synes jeg det er lidt trist at gode forslag bliver skudt ned med at det er alt for omkostningsfuldt men når

mig bekendt er der flere private virksomheder som har aftaler med kommuner

biblioteker og det kunne jo være at vi skulle give ministeren oplysninger om

virksomheder også i forhold til hvad de

fingerscannere underskriftplader

printere med mere de ting er mig bekendt noget der forefindes i dag så hvis vi kan finde nogle gode løsninger

udvalgsbehandlingen det kan være vi kan lande en beretning eller andet så er vi i hvert fald i dansk folkeparti indstillet på det

hvad det ville koste at få billed id på vores sygesikringskort for det var måske også en løsning man kunne finde ud af

hvis man kunne gøre det omkostningsfrit eller

selvfølgelig til gavn for rigtig mange borgere som ønsker sig en

rigtig mange bornholmere jeg ved ikke om det lige er et særskilt problem på bornholm

altså er et problem på bornholm at mange har vanskeligheder ved at identificere sig når de skal fra bornholm til resten af danmark så jeg troede egentlig det var det der var baggrunden for sfs beslutningsforslag jo så forstå at det er en gammel traver som har været

selve beslutningsforslaget er det ikke fordi vi ikke synes der er behov for at finde

været fremført af tidligere talere fordi vi gerne vil finde ud af af hvad det helt præcis er der skal til men også fordi vi

set mener at der er en løsning som er nemmere end den sf peger på vi tror slet ikke det bliver nødvendigt

lave lovændringer fordi vi allerede har et kort nemlig på sundhedsministeriets område

i hvert fald vurdere det forholdsvis få ændringer vil kunne bruges som billed id

både seksten og atten år og som gerne vil bruge det til noget andet end at

imødekommelse af selve ideen bag beslutningsforslaget nemlig at sikre

mulighed for at man kan identificere sig med billede uden at have hverken pas eller kørekort men omvendt

senest den første juni to tusind og seksten at fremsætte de nødvendige lovforslag

hvis det ikke er nødvendigt skal ikke fremsætte noget og foretage de nødvendige ændringer i administrative forskrifter og det vil sige at hvis de ikke er nødvendige skal de selvfølgelig heller ikke gøres så der sikres mulighed for at erhverve gyldig billedlegitimation ud over pas

rende rundt med et pas for

gyldig billed id sf lægger op til forskellige muligheder for et nyt id kort men vi mener at det måske er mest oplagt at se på de løsninger der allerede findes i dag det har flere ordførere været inde på blandt andet mener vi naturligvis at vi skal have kigget det her alkoholkort som det nu er blevet kaldt efter i sømmene om der ikke her er en mulighed det er helt oplagt at prøve at udvide

helt nyt system for det er rigtig vigtigt at vi udnytter det vi kan i forvejen frem for

udnytte det vi har i forvejen jeg tror godt man kan lande en beretning hvor man imødekommer sfs ønske

mobiltelefon her bruger sådan en som mig mit kørekort

men det kan også sagtens være mennesker som ikke kan få et kørekort

folk med et handicap som for eksempel epilepsi eller et synshandicap

også derfor vi bliver kontaktet af handicaporganisationer som utrolig gerne

andre danskere men de

ved flere lejligheder det samme er ganske almindelige danskere der skal fra bornholm til danmark når turen går via sverige det mener vi ikke er hensigtsmæssig brug af et pas et pas er ikke noget

til daglig det prøver sf at imødegå ved

det her beslutningsforslag der handler om at indføre en anden type billedlegitimation vi hører godt nok at den her ordning vil blive ualmindelig dyr men jeg tror ikke det kræver så meget kreativ sans

udvikle en løsning det kan måske løses ved at gøre det muligt at sætte et et foto på nogle af de kort der findes i forvejen

sundhedsmæssige formål det bliver jo brugt i banken det bliver brugt når man køber en mobiltelefon der kunne man eventuelt sætte et foto på eller sætte

kortet til at identificere sig med man kan også lave

tilvalgsordning så vi ikke alle behøver et billede på for

vores sygesikringsbevis men at det er et tilvalg et flueben man kan sætte i en lille firkant

støtter forslaget men vi vil jo helst have at det bliver løst

i bred mindelighed og jeg vil da sige at at hvis alkoholkortet

man kan bruge det som ordentlig billedlegitimation nede i banken og

alle de andre situationer som sf gerne vil løse her

det er et spændende forslag også fordi det er

så vidt muligt på trods af sit handicap at kunne det samme som alle andre i samfundet og kunne gøre noget selv

være selvhjulpen har jeg meget stor respekt for

det er noget af det der ligger i det her beslutningsforslag særlig mennesker med synshandicap føler at fordi

det men det handler også om for at sige det ligeud at et pas

erhverve sig og skal fornys oftere end et kørekort som for eksempel synshandicappede i sagens natur ikke har fordi de ikke må køre bil men det kan også være alle mulige andre grupper i samfundet nu har mange nævnt bornholm

fordi sverige har indført den grænsekontrol de har det kan også være folk der er for unge eller for gamle til at have et kørekort eller af andre grunde har valgt ikke at have et kørekort

for mange er grænseoverskridende at skulle have med for at kunne gå i banken eller købe et mobilabonnement jeg må indrømme at

hørt om det her alkoholkort som ministeren nu har bragt i spil

så skal man ikke ud og lave et helt nyt kort og et helt nyt system men så kan man bruge et system der

det synes jeg lyder som en meget pragmatisk og fornuftig løsning

for et par år siden var ordfører på et beslutningsforslag som handlede meget om at sikre folk mod identitetstyveri

personnummer gå ned og købe en mobiltelefon i en anden persons navn egentlig mest for at chikanere denne person så det vil jeg også anbefale at folketingets partier

tager med i overvejelserne når vi sidder i udvalget og diskuterer det her måske invitere jeg tror det hedder rådet for datasikkerhed eller noget i den dur ind

i en ny version som måske skal hedde noget andet fordi det

identitet på en meget nem måde det synes jeg også vi skal have med men tak til sf for

til ministeren og og ministeriet for et kreativt forslag som som vi i hvert fald ikke havde tænkt på men som lyder

har den nødvendige sikkerhed og som det også blev nævnt

de radikales ordfører dermed også

kravet bør også være at det skal have en gyldighed sådan

at det godtages de steder hvor man i dag ikke godtager andre typer af legitimation

danske borgeres mulighed for at erhverve billig billig billedlegitimation ligesom i de lande vi i øvrigt er omgivet af mig bekendt er det faktisk kun danmark og grækenland der ikke har

sådan et generelt borger id kort som følge af skærpet lovgivning mod terrorisme og hvidvaskning af penge

igennem de senere år blevet mere og mere nødvendigt at kunne legitimere sig med billedlegitimation det gør sig

gældende i så forskellige situationer som ved oprettelse af bankkonti

pakkepost ved anskaffelse af rejsekort og hvis man er medlem af en fondsbestyrelse langt de fleste borgere løser dette problem ved at fremvise et gyldigt førerbevis eller et pas for nogle medborgere for eksempel blinde stærkt svagtsynede og epileptikere

derfor har der allerede længe været udtrykt ønske fra danske

om at man skal have mulighed for at anskaffe sig

har vi ikke nogen særlige formkrav men problemet burde for eksempel kunne løses ved indførelse af mulighed for at få et billede på sundhedskortet ved at samle flere kort i et borger id ved at lave om på nogle kort der er i forvejen

også den mulighed at man kan bestille billedlegitimation i bankerne som man kan i sverige vi tvivler dog på at det skulle være så stor en udgift da teknologien allerede findes

der allerede er koncessionsaftaler

virksomheder som leverer kortløsningerne

de kommuner som udsteder pas kørekort id kørekort til unge og førerbevis til taxa udstyret findes altså allerede og der findes software til sagsbehandling og til selvbetjening med nemid så borgere kan udfylde alt inden de møder op hos borgerservice den teknologi vil let kunne udvides til andre korttyper og måske vil man på sigt kunne få flere oplysninger på et kort som for eksempel blodtype og medicininformationer målet for os er bare at starte den her proces og at legitimation skal være billig og have en lang holdbarhed eksempelvis svarende til et førerbevis gyldighedsperiode siden sf

forslaget første gang har vi erfaret at der er mange borgere der efterlyser billig billedlegitimation det kan være hjemløse der bliver afkrævet legitimation når de skal afgive deres stemme

hæve penge i banken eller blot oprette en konto så de kan få overført penge det kan være danske borgere der i forbindelse med deres arbejde besøg eller behandling på rigshospitalet skal passere svensk område

som er i midten af halvfjerdserne hun skrev til mig fordi hun var begejstret for vores forslag hun har hverken pas eller kørekort og har heller ikke brug for det hun har i flere situationer oplevet at det nærmest er lovpligtigt at have et billed id og derfor har hun forhørt sig om mulighederne

borgerservice og fik her beskeden at hun kunne få et knallertkørekort og som hun selv skriver jeg er midt i halvfjerdserne

mystisk at det var nødvendigt med det jeg er godt tilfreds med at sfs forslag nu er anledning til at regeringen og

så så det bliver bare en lille smule lettere for borgere med handicap hjemløse og bornholmere at være danskere derfor opfordrer vi regering og folketing til snarest muligt at indføre

billedlegitimation i en eller anden form og jeg ser frem til den videre udvalgsbehandling og så skal jeg i øvrigt hilse fra enhedslisten